lars christian lilleholt ole hækkerup per dalgaard anne grete holmsgaard jørgen s lundsgaard margrethe vestager per clausen villum christensen og

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

afsluttet

ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

da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

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet

det betyder at ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

folkeparti det radikale venstre det konservative folkeparti og venstre om at styrke arbejdsmiljøindsatsen frem mod to tusind og tyve det har været en lang proces der begyndte i november sidste år men også en meget givtig proces for sammen har forligspartierne vendt alle sten omkring arbejdsmiljøindsatsen

kommet frem til et resultat som vi alle kun kan være stolte af forhandlingerne har været lange og nogle gange også meget hårde men resultatet som forligspartierne bakker op om sikrer at danmark er et land hvor det er trygt og sikkert at gå på arbejde og vi har alle sammen stor interesse i at arbejdsmiljøet er godt da det er med til at sikre at vi får lavere sygefravær og at færre forlader arbejdsmarkedet før tid der er enighed om at fastlægge en række mål og prioriteringer for arbejdsmiljøindsatsen samt at understøtte disse mål og prioriteringer med i alt nitten konkrete initiativer målsætningen er at skabe et godt arbejdsmiljø der bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og er med til at sikre at medarbejderne får et langt

med mindst muligt sygefravær arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed er et vigtigt redskab i målet om at forbedre arbejdsmiljøet på virksomhederne aftaleparterne er enige om at indføre princippet om risikobaserede tilsyn i to spor indsatsen målrettes mod de virksomheder som har størst problemer med arbejdsmiljøet herunder det psykiske arbejdsmiljø venstre glæder sig også over at der med lovforslaget nu indføres det risikobaserede tilsyn som betyder at de virksomheder der har de største problemer med arbejdsmiljøet får flere besøg af arbejdstilsynet mens de virksomheder der ikke har de store arbejdsmiljøproblemer ikke

det er den mest fornuftige måde at bruge midlerne på

konsekvensen at mange får

skader på helbredet med langvarigt sygefravær

ikke i stand til at blive på arbejdsmarkedet og må forlade

aftalen består som sagt af nitten initiativer hvor der er fokus på alt lige fra

mere dialog til mere hjælp til små og nye virksomheder mere dialog om sundhedsfremme mere fokus på unge og nyansatte og mere fokus på udenlandske virksomheder på vegne af venstre anbefaler jeg lovforslaget og glæder mig til at se alle initiativerne omsat til arbejdsmiljøet ude omkring på virksomhederne

mange års indsats stadig er med nedslidning arbejdsskader ulykker og dødsfald på de danske arbejdspladser derfor sætter vi pris på den positive og konstruktive måde forhandlingerne om

arbejdsmiljøaftalen er foregået på og jeg vil derfor gerne på socialdemokraternes vegne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde til forligskredsen og til ministeren der er rigtig mange gode og vigtige elementer i aftalen men i enhver forhandling er der ender der må nå sammen og der er da også et par ting vi gerne

vil vi arbejde videre med fremadrettet i forbindelse med evalueringerne af aftalen vi bruger cirka en tredjedel af vores døgn på arbejdet og et ordentligt et ordentligt arbejdsmiljø er utrolig vigtigt for vores livskvalitet sikkerhed og sundhed den enkelte har krav på et sundt og udviklende arbejdsmiljø så det er klart et område der skal have højeste prioritet vi socialdemokrater mener

tyve planen har de rigtige prioriteringer og vil anbefale at hele folketinget støtter forslaget de tre hovedprioriteringer alvorlige arbejdsulykker psykisk arbejdsmiljø

skeletpåvirkninger har fokus

de områder der boner mest ud i statistikken

og derfor er vi da også meget tilfredse med at målene skal evalueres to gange i perioden så vi er sikre på at vi følger den rette kurs og prioriterer de rigtige områder det er også tilfredsstillende at arbejdsmiljørådet er direkte involveret i de

de nitten områder som aftalen beskriver indsatsen på er hver især udtryk for den opmærksomhed som vi i forligskredsen

at den samlede indsats i arbejdstilsynet skal give mest mulig effekt og mening

alle virksomheder i danmark med mere end to årsværk få et tilsyn og de der har mellem et og to årsværk

sandsynlighed få et tilsyn det er afgørende for den præventive indsats at der er sikkerhed eller meget stor sandsynlighed for at virksomhederne får et besøg ligeledes er det afgørende

mulighed for at give rådgivningspåbud i alle de situationer hvor arbejdstilsynets medarbejdere vurderer at det giver mening

på de nystartede nystartede virksomheder og på de udenlandske arbejdere vigtige områder i socialdemokratiet er vi glade for at fokus bliver rettet mod at reducere antallet af alvorlige arbejdsulykker i en tid

og mod beskæftigede psykisk overbelastede i en tid hvor psykiske psykiske arbejdsrelaterede problemer desværre er i vækst samt at fokus bliver rettet mod beskæftigede

muskel og skeletoverbelastninger det er især vigtigt fordi danskerne i fremtiden kommer til at være på arbejdsmarkedet i flere år og det gerne skulle være sådan at fremtidens danske arbejdere kan holde til holde til at arbejde til de

uden for uden for mange

på grund af den indsats de har gjort på arbejdsmarkedet

virksomheder der ikke har styr på arbejdsmiljøet skal straffes hårdt de skal kunne mærke det når de får bøder for at overtræde arbejdsmiljøreglerne og derfor skal virksomhedernes størrelse være med til at bestemme hvor stor en bøde de

det er også positivt at smileyordningen gør det let og overskueligt at se om en virksomhed har et godt arbejdsmiljø samtidig med at den kan virke som et incitament for alle virksomheder til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø alt i alt er der i aftalen en række meningsfyldte tiltag der i socialdemokraternes øjne bidrager til at øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed

med til at sikre at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær og at færre bliver nødt til at stoppe i utide det er der god mening i for den enkelte og for samfundet

og tyve planen løser ikke alle problemer på arbejdsmiljøområdet det ville være utopi at tro det i socialdemokratiet ser vi gerne at arbejdstilsynets tilsynsvirksomhed intensiveres yderligere og at vi sammen med arbejdsmarkedets parter kan lære af de erfaringer man har gjort i sverige netop sammenspillet med parterne er afgørende for at indsatsen kommer til at virke og derfor er det for os naturligt at de i fremtiden får et større ansvar det vil vi fra vores side lade indgå i de overvejelser der løbende skal foregå frem mod

men under de givne

forudsætninger mener vi at vi har en god aftale

et godt afsæt for arbejdstilsynets arbejde frem mod

møder skulle vi så ikke lægge os i selen således at vi får benchmarket

magtpåliggende for os i forhandlingerne at lægge det frem og sige hvorfor kan vi ikke være lige så dygtige som svenskerne hvorfor skal det være tre gange så farligt at gå på arbejde i danmark som det er i sverige

hånden frem og siger at det er noget vi skal kigge på så vi kan gøre os dygtigere i danmark og så flere danske arbejdere kan gå hjem fra arbejde uden at være nedslidte eller skadede

sige de poler hvor

kunne jeg godt se for mig at vi skulle have intensiveret indsatsen fra arbejdstilsynet

vi var sikre på at alle virksomheder

et årsværk fik besøg i den periode som

på plads er jo en fortsættelse af den screeningsindsats af virksomhederne

lavede for nogle år tilbage

den gode indsats der er blevet

to spor og indsatsen

bliver så mere målrettet de dårlige virksomheder hvor der er

er et årsværk og derunder og de skal ikke have nogen

de risikobaserede virksomheder

det er en god indsats efter

indsatsen over for virksomhederne der skal noget mere rådgivning og vejledning til det skal ikke være sådan at

betragter arbejdstilsynet som noget dårligt der kommer ud til

en samarbejdspartner det skal hjælpe

påbud eller en bøde for det det skal være sådan at arbejdstilsynet kommer ud som

man sige en samarbejdspartner

et tidspunkt det er vi heldigvis af med så bliver der indført differentierede bøder og der

betale noget mere end en lille virksomhed og der er vi

glade for at vi kunne holde bøderne på de små virksomheder på titusind

nødig kvæle de små virksomheder og ødelægge initiativet

voldsomme bøder som små virksomheder får men alt i alt med regelforenkling

og imødekommenhed fra arbejdstilsynet mere hjælp til små virksomheder og

skulle være en klar forbedring for virksomhederne og jeg tror

bliver både virksomhedernes ledelser og de ansatte til gavn

antallet af folk i job der udsættes for psykisk dårligt arbejdsmiljø skal være faldet med tyve procent og antallet af beskæftigede der døjer med nedslidning på muskler og skelet bevægeapparatet skal også være dalet med tyve procent det er nogle gode og rigtige målsætninger som de færreste kan være uenige i og på alle tre områder er der brug for en langt mere effektiv indsats end den der sker i dag men planen anviser slet ikke tilstrækkelige midler til at opnå de her resultater det er med andre ord nogle flotte overskrifter

er slet ikke belyst tilstrækkeligt i forliget det vil sige at der er en stor fare for at man

desværre vi nåede ikke de mål vi har sat os

man kan forudsige allerede nu et af de redskaber der kunne have været brugt er indgåelse af forpligtende trepartsaftaler mellem staten arbejdsgiverne og fagforbundene inden for de belastede brancher og arbejdsområder om at arbejde med forbedringer for eksempel med psykisk arbejdsmiljø

der ikke er en del af forliget jeg håber at vi snart får en ny regering der kan og vil indgå i et sådant forpligtende samarbejde både med fagforbund og arbejdsgiver i de udsatte brancher en anden side af sagen er at netop fordi arbejdsgiverne og fagforeningerne er så vigtige er det skørt at regeringen og dansk folkeparti sidste år vedtog en halvering af bevillingen til de såkaldte

til halvtreds million kroner årligt branchearbejdsmiljørådene arbejder netop med at udarbejde vejledninger til bedre arbejdsmiljø i brancherne sætte nye projekter i gang til at finde løsninger på problemerne

det arbejde har man nu simpelt hen halveret det er både uretfærdigt over

det er også dårlig samfundsøkonomi besparelsen på cirka halvtreds million kroner mere end ædes op af større udgifter til sygedagpenge

tilbage til dagens lovforslag og det forlig der er knyttet til arbejdstilsynet skal gå i gang med som det også er blevet forklaret såkaldt risikobaseret tilsyn hvor man prøver at holde øje med de virksomheder og institutioner hvor der erfaringsmæssigt er problemer det er grundlæggende en rigtig tanke men der er også nogle vanskeligheder fremover vil de fleste arbejdspladser med mere end to ansatte kun få besøg af arbejdstilsynet én gang i løbet af de næste otte ni år frem til to tusind og tyve og det er meget lang tid erfaringen viser at når en arbejdsplads har haft besøg af arbejdstilsynet opper den sig og holder arbejdsmiljøet i orden de næste to tre år men derefter

fader den positive virkning ud et andet problem er at det grundlag som man ser ud til at ville bruge til at udpege risikoarbejdspladserne på bygger på de screeninger som arbejdstilsynet har foretaget i en årrække

især i starten af de screeninger var metoderne

med hensyn til psykisk arbejdsmiljø

virksomhed som har fået et besøg i dag og som har et fint arbejdsmiljø

kan opstå et problem med psykisk arbejdsmiljø i morgen fordi der måske kommer en ny arbejdsgiver eller en ny arbejdsleder og det bliver altså heller ikke opfanget ved besøg hvert ottende niende år

jeg også understrege at der også er gode elementer i forslaget

at der bliver indført differentierede bøder til arbejdsgiverne for dårligt arbejdsmiljø

det vil være sådan som det også er nævnt at mindre virksomheder

vil have den samme bødestørrelse som nu men mellemstore og store virksomheder vil få højere bøder det betyder at det samlede bødeniveau

skærpet og det mener vi også er begrundet

at man kan få arbejdsgiverne til at tage arbejdsmiljøet alvorligt det er også lykkedes i forliget at få forhindret arbejdsgivernes forsøg på at få fjernet arbejdstilsynets mulighed for at komme

rådgivningspåbud til virksomhederne det kan arbejdstilsynet fortsat gøre og det er positivt og det er også udmærket at reglerne omkring rådgivningspåbud i visse tilfælde er blevet

et broget sammensat lovforslag som indeholder

vi analysere det nærmere under udvalgsarbejdet

to tusind og tyve en aftale der indeholder en ambitiøs strategi som sætter klare mål for fremtiden

er et godt arbejdsmiljø med til at skabe et godt helbred og en god stemning på arbejdspladsen mens det for arbejdsgiverne sikrer effektive medarbejdere med et lavere sygefravær samlet set skulle lovforslaget gerne sikre

bedre fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø lovforslaget udmønter tre grundlæggende initiativer der skal være med til at målene nås for det første skal arbejdstilsynets tilsyn med arbejdspladser prioritere indsatsen i forhold til de virksomheder som har de største problemer med arbejdsmiljøet i dag står en femtedel af virksomhederne for hele to tredjedele af den samlede mængde påbud det er en meget ulige fordeling og et risikobaseret tilsyn vil

være med til at sikre at indsatsen kan være mere effektiv

virksomheder med væsentlige arbejdsmiljøproblemer vil simpelt hen få flere tilsynsbesøg

skal arbejdstilsynet give bedre vejledning og hjælp til små virksomheder de små virksomheder mangler mangler nogle gange ressourcerne til at sætte sig ind i reglerne

derfor have behov for en styrket vejledning med en øget vejledning sikrer vi at mange af de problemer forhåbentlig kan håndteres undervejs

for det tredje indføres differentierede bøder

så størrelsen på bøderne afspejler virksomhedernes

store virksomheder får større bøder i forhold til små virksomheder det sikrer at bøderne rammer mere ensartet uanset virksomhedens størrelse med forslaget om mere målrettede bøder sender vi også et klart signal til virksomhederne om at overtrædelserne straffes hårdt vi konservative synes således at lovforslaget sikrer nogle gode konkrete redskaber der forhåbentlig kan være med til at sikre at

får et bedre arbejdsmiljø og derfor

skal jeg på hans vegne sige at det radikale venstre støtter lovforslaget som jo er en del af en aftale

skal blive på arbejde indtil de er syge under parolen at man ikke skal betale raske folk for

jeg synes jo at vi burde fastholde at også mennesker der ikke er så rige at de med skattetilskud har fået sparet op til deres pension kan få lov til selv at bestemme hvornår de trækker sig tilbage og kan få lov til at få et ordentligt otium en ordentlig pensionisttilværelse og ikke skal vente til de er syge før de må holde op med at arbejde til gengæld

det er helt absurd at man fastholder at vi har et arbejdsmiljø der gør mange mennesker syge

femtentusind mennesker der hvert år udstødes fra arbejdsmarkedet fordi der er

alt for elendigt arbejdsmiljø og derfor er det helt afgørende at vi får sikret et meget bedre arbejdsmiljø end vi har i dag jeg synes at det er rigtig godt hvis det som jeg kunne høre tidligere i debatten begynder at trænge ind også hos regeringspartierne at vi skal se på hvordan man i sverige har en helt anden og langt mere effektiv arbejdsmiljøindsats end vi har i danmark jeg synes også

det krav vi har rejst igen og igen om at bøderne på det her område skal være differentierede

mange ansatte man har på en virksomhed

det relevante at se på må være hvor stor

ligger nogle økonomiske overvejelser til grund hvis man for eksempel ikke sørger for at have det ordentlige sikkerhedsudstyr eller ikke sørger for at ens ansatte har været på de sikkerhedskurser de skal på derfor er det relevant at se på hvor stor virksomheden

og der må det interessante jo være hvor stor

mærkes en bøde på tyvetusind kroner altså langt

gør for en virksomhed med en omsætning på hundrede million

det er jo meget forskelligt hvor mange ansatte forskellige typer virksomheder har afhængigt af

forskellige virksomheder derfor synes vi at det er noget vi skal kigge på under udvalgsarbejdet og få

det

så det her med at man

sige at man skal ud at screene alle virksomheder og til at sige at man i stedet skal have en risikobaseret tilgang

der kan identificere de virksomheder der har størst risiko for at få problemer med arbejdsmiljøet men hvordan skal den indeksmodel sammensættes det er ikke til at se og som blandt andet

man jo kunne slå op i lovgivningen og se hvordan

foregå eller som minimum kunne se det i bemærkningerne til lovforslaget det har jo meget stor betydning hvad vil effekten være af det her

derfor er det noget af det vi i den grad vil spørge ind til under udvalgsarbejdet og håber at vi får nogle gode svar på og vores stillingtagen til lovforslaget afhænger af de svar vi får på hvordan det egentlig skal gennemføres i praksis fordi det jo er det der er det væsentlige at se på

kommer til at virke så vi afventer

hvor et nyt risikobaseret tilsyn

tilsynsbesøg vi anser det for positivt at vi hermed forlader en standardiseret model til fordel for en mere fleksibel ordning

flere forskellige måder også i forhold til udmåling af bødestraf som flere har været inde på

er der nu også mulighed for at de små virksomheder med kun få ansatte kan få mere og bedre rådgivning

kan sikre deres ansatte et godt arbejdsmiljø vejledning er bestemt vigtigt når vi har at gøre med vel nok noget af det mest detaljerede og omfangsrige lovkompleks vi udsætter virksomhederne for og så er

også indlysende for enhver at små virksomheder

umådelig svært ved at holde sig ajour med alle de forordninger der er på på det her område en let og ubureaukratisk hjælp til for eksempel udarbejdelse

oplagt indsatsområde især hvis man kunne nedtone processerne og fokusere lidt kraftigere på indholdet men alt i alt for os at se klart en lovændring der trækker i den rigtige retning og vi støtter

en særlig tak til forligspartierne

konstruktivt forhandlingsforløb

i den her lovændring

nu målrettes de virksomheder som har største problemer med arbejdsmiljøet et godt arbejdsmiljø kan bidrage til

øge medarbejdernes sikkerhed og sundhed og til at sikre at medarbejderne får et langt arbejdsliv med mindst muligt sygefravær som blandt andet også herre lennart damsbo andersen var inde på i dag er det en

femtedel af virksomhederne der får to tredjedele at påbuddene fra arbejdstilsynet påbuddene

er det ren og skær sund fornuft at arbejdstilsynet kommer oftere på de virksomheder der har de største arbejdsmiljøproblemer de virksomheder

arbejdstilsynet så ikke at bruge så mange kræfter på

er det vigtigt at understrege at ingen virksomheder fredes ingen kan læne sig tilbage og tænke at her behøver

vi får sikkert ikke besøg af arbejdstilsynet det er jo nemlig sådan at alle virksomheder

med mindst to årsværk ansat

får tilsyn inden udgangen af to tusind og nitten psykisk nedslidning og stress er alvorlige arbejdsmiljøproblemer og derfor

er det aftalt at der skal sættes et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø det betyder at virksomheder der har problemer med det psykiske arbejdsmiljø også vil få flere besøg af arbejdstilsynet vi har i danmark et stort antal små virksomheder som kan have vanskeligt ved at overskue de mange regler og informationer der er på arbejdsmiljøområdet lovændringen sikrer at de helt små virksomheder får mere og bedre hjælp til

sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø i dag er det sådan at hvis en virksomhed får en bøde fordi en ansat

for eksempel er faldet ned af et stillads

er bødestørrelsen ens for alle og det er uanset om det er en stor virksomhed med hundredvis af ansatte eller om det er en lille håndværksmester

det er ærlig talt ikke rimeligt en bøde skal kunne mærkes også for den store virksomhed og

om de differentierede bøder så den store virksomhed får altså i fremtiden en højere bøde end den lille virksomhed det er også sund fornuft og det giver en bedre sammenhæng i tingene jeg kvitterer for de fremførte bemærkninger her ved

og jeg ser meget frem til at vi kan få implementeret og gennemført den

er mulighed for både vækst og varig velfærd rundtomkring på de danske

der indimellem har været nogle brodne kar

at som vi jo har udrullet på diverse samråd og andet det er jo helt tydeligt at vi i oppositionen i mange mange år har forsøgt at sætte fokus på at der simpelt hen ikke var godt nok styr på kvaliteten på nogle af de private hospitaler og klinikker som

kommer det virkelig som en overraskelse at man ikke havde styr på det her område

selv står ude på hospitalerne og de mennesker der arbejdede i de daværende amter nu regioner

der tog initiativ til det og så blev det bakket op af forskellige sundhedsministre

så det skal man passe på med at tage for meget af æren for

tidligere sundhedsminister nuværende statsminister herre lars løkke rasmussen i bogen

to tusind og ni er citeret for at sige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

’i må kun lave rygoperationer på en given klinik hvis i kan godtgøre at i allerede har lavet rygoperationer mindst hundrede gange’ ville de aldrig kunne lave

stillet de samme kvalitetskrav som man har gjort på det offentlige område

om ordføreren ikke også finder det problematisk at man stadig væk fastholder den her tre timers regel således at speciallæger der måske har deres daglige gang på et offentligt sygehus men som så har en lille bibeskæftigelse

ikke kommer nogen kontrol med netop den del hvor der jo også er en risiko

afdelinger som det

ikke også rimeligt er en vis registrering af og et vist tilsyn med netop de

det ene eller det andet der er tilfældet men det der er det helt centrale er jo at

at den behandling man modtager er af allerhøjeste kvalitet

regeringen skriver i forbindelse med dette lovforslag at man har ønsket

ikke var muligt at finde brystkræft

god nok kvalitet i undersøgelserne vi har også haft samråd med ministeren om ultralydsundersøgelser

skulle flere undersøgelser til før man kunne være helt sikker på at der ikke var brystkræftknuder regeringen siger altså at det er nogle konkrete ting vi har haft oppe i sundhedsudvalget i det forløbne år og at rigsrevisionen

attende januar to tusind og elleve nævnes også men

som ordfører for socialdemokratiet påpege

hospitaler faktisk er et problem der har stået på i de sidste ti år under denne regering

helt tydeligt for os i socialdemokratiet

et privat sundhedsmarked at man i flere tilfælde har været villig til at overse at der ikke altid var styr på kvaliteten og at det som patienterne blev tilbudt ude rundtomkring godt nok var nogle rigtig fine lokaliteter godt nok var nogle rigtig fine steder

de bagefter måske endte med en infektion som følge af at der ikke

styr på hygiejnen eller at de bagefter endte med at skulle genopereres fordi lægen der bijobbede på stedet måske

har man ligesom ikke ønsket at diskutere særlig meget

i oppositionen kan henlede regeringens opmærksomhed på det når sagerne opstår løbende og at vi også til sidst nu her formentlig kort

jeg vil sige at vi i socialdemokratiet som udgangspunkt er positive over for intentionerne i lovforslaget om at sundhedsstyrelsen nu skal gå

fra et reaktivt tilsyn

personer der arbejder på privathospitaler til et

forbindelse med udvalgsarbejdet er om

det proaktive tilsyn kun skal ske hvert tredje år

man henviser blandt andet til plejehjemsområdet hvor embedslægerne kommer og foretager tilsyn

tilsyn man laver men det fremgår ikke af lovgivningen her eller bemærkningerne til

her forventer skal ske

der er kommet nogle høringssvar ind blandt andet fra lægeforeningen

som jo sætter fokus på både den organisatoriske procesmæssige og kliniske kvalitet

at lave en ny tilsynsordning som man gør nu

at hvis sundhedsstyrelsen nu proaktivt skal ud at tjekke

organisatoriske og procesmæssige det vil sige at de skal ud at tjekke om

styr på patientinformation journalføring

så er det måske lidt mærkeligt at man ikke også

til patienterne ude rundtomkring

der kun er to patienter man kan se har fået den behandling i det forløbne år

retningslinjer være på det område jeg vil sige

det mindste er kommet en evaluering med

vi er positive over for intentionerne i lovforslaget

at redegøre for vores endelige stillingtagen til lovforslaget for som sagt vil vi godt lige først stille nogle spørgsmål om

os imod lignende sager i fremtiden

det må være endemålet at det her tilsyn sikrer os mod lignende sager i fremtiden sikrer os imod at patienter

fortælle om at der faktisk er patienter der er blevet fejlbehandlet på private klinikker og privathospitaler jeg mener ikke at der er dårlig kvalitet på alle privathospitaler eller alle private klinikker ligesom jeg heller ikke går ud fra at ordføreren mener at der

kvalitet eller patientsikkerhed men der har været

i skoene at vi også bare har ønsket de private hospitaler langt langt væk

men så skal der også være garanti for at man får en god patientbehandling og at der sker fejl i det offentlige er jo ikke et argument for ikke at have styr på det på private hospitaler og klinikker det er jo et meget mærkeligt argument efter min mening jeg vil bare sige at

vores til at sikre at kvaliteten i patientbehandlingen

hvis regeringen ikke mener at kvaliteten er god nok i det offentlige

så må det jo betyde at venstres ordfører heller ikke mener at den danske kvalitetsmodel måske er god nok så jeg synes måske at argumenterne går lidt i ring her

endelig fundet ud af at det oppositionen har sagt gennem en række år

proaktivt tilsyn og nu vil vi gå ned i detaljen og se om det så også bliver godt nok efter vores mening før vi endelig

hvad vi nu gør til det her lovforslag

man godt lige vil være sikker på hvordan noget hænger sammen men jeg synes nu også at ordførerens tale bar præg af meget negativitet i forhold til det private tilbud og det lød

som om det eneste man nu gør er at

en registrering af og et tilsyn med de private jeg vil bare have ordføreren til at bekræfte

at vi fortsætter arbejdet med den danske kvalitetsmodel og at vi fortsætter arbejdet

det offentlige og det private regi og også hos de almenpraktiserende læger der jo heller ikke er omfattet af det her lovforslag

meget vigtigt at man arbejder videre med den danske kvalitetsmodel

netop den kliniske kvalitet i form af retningslinjer for hvad der er god behandling i nogle af de samråd vi

blandt andet klinisk mammografi har det været meget påfaldende

at de kliniske retningslinjer når de findes burde være

i udvalgsarbejdet også lige bør kigge lidt nærmere på hvad tilsynet skulle omhandle men jeg vil gerne understrege at vi er meget positivt indstillet over for intentionerne i lovforslaget

vi synes ikke at alt privat er dårligt

det offentlige og nu står vi altså og diskuterer

skal give en garanti for at der aldrig sker fejl ude i

er jo sådan at tage store ord i sin mund for igen må jeg sige at jeg

adskillige eksempler desværre på fejlbehandling i det offentlige regi jeg tror ikke

lave fejlbehandlinger alle gør jo selvfølgelig

men hvor der er mennesker kan der også ske fejl så at give en garanti

den garanti kan vi jo end ikke give i det offentlige tilbud

en ny diagnosegaranti og det er jo også et godt socialdemokratisk forslag så

ordet garanti ingen har til hensigt at skade andre patienter

set er rigtigt nok men konsekvensen ude på nogle private klinikker og hospitaler

mere til pengepungen end til ønsket om ikke at ville skade patienterne det må vi bare konstatere

alle steder været fuldstændig styr på hvilke procedurer man

hvornår man sendte patienterne hjem

der skulle opnås en indtjening eller fordi klinikken skulle lukke ned

når man er så interesseret i at tjene penge på patienter at at man i nogle tilfælde har været villig til

sætte patientsikkerheden over styr vidende eller uvidende så er spørgsmålet bare om det at der nu kommer et proaktivt tilsyn hvert tredje år

med til at vende den udvikling eller ej det synes jeg

at bidrage til at betale patienterstatninger her nu i de kommende år det har regeringen jo heller ikke villet

meget interesseret i at der også bliver luget ud i de

enkelte brodne kar der har været og som jo et

så man både gik ind og kiggede på det offentlige og på det private

her har man åbenbart syntes at vi hurtigt skulle

som nogle af de private aktører udførte for regionerne

at den desværre alligevel var ondartet og

var så desværre meget længere fremskreden på det tidspunkt det par af de private aktører ikke helt levede op til de gældende retningslinjer

den såkaldte trippeltest der består af en mammografi en

og en biopsi det vil sige at de nøjedes med en ultralydsscanning og derved opdagede de ikke kræften det er noget det her lovforslag skal rette op på

her debat at der var andre problemstillinger i mange andre sager

hvor man nogle gange overså en ondartet knude eller mente at den var godartet med indførelsen af de akutte kræftpakker har vi heldigvis helt klare regler for hvor hurtigt de afklarende undersøgelser skal indledes når der er

men når lægen formoder at der er tale om en godartet forandring i brystet

jo helt anderledes ud ofte vælger lægen for en sikkerheds skyld at henvise til en såkaldt klinisk mammografi i de tilfælde hvor han mener at forandringen i brystet er godartet det er nemlig en kendsgerning at der i de her tilfælde er en lille risiko for cancer

andre ord kommer patienten ikke videre eller kommer måske til at vente længere tid

til de første afklarende undersøgelser akut kræft drejer sig om

i kræftplan tre indførte diagnostiske pakker som skal sikre at også patienter med uklare symptomer hurtigt får afklaret deres situation i et sammenhængende forløb ingen patienter må blive kastebold mellem egen læge sygehusafdeling og speciallæger mistanken om kræft skal af eller bekræftes så hurtigt som muligt formålet med det her lovforslag er ved indførelse af en registreringsordning og et proaktivt tilsyn at øge patientsikkerheden på private behandlingssteder væsentligt ved øget fokus på det sundhedsfaglige niveau det foreslås derfor at give sundhedsstyrelsen udvidede og og forbedrede muligheder for at føre tilsyn med at lægelig patientbehandling der udøves på private sygehuse klinikker

lever op til de gældende standarder

også vigtigt at fastslå at ansvaret ligger hos regionerne og hos lægerne

et privat sted regionerne har nøjagtig det samme ansvar for kvaliteten

indgår aftaler med de private klinikker

jeg

er nemlig ikke kun noget der sker på det private marked jeg har stillet ministeren spørgsmål om hvordan vi

i det offentlige regi men er det så også godt nok

kvinder der ligger uden at få en forklaring på hvad der skal ske uden en diagnose uden at

kunne gøre bedre det er det vi prøver med kræftpakkerne men lad os få en andenbehandling

for at vi får orden på de problemstillinger

om mammografiscreening på private klinikker hvor brystkræft hos patienter fejlagtigt ikke blev fundet men det er også et resultat af

det tilsyn som sundhedsvæsenet er underlagt i dag er et reaktivt system og det vil sige

kontrollerer efterfølgende det er først når man får en klar melding om at noget er gået galt at man rent faktisk fra myndighedernes side er ude at opsøge den enkelte institution eller det enkelte sygehus det nye forslag lægger i stedet op til

et såkaldt proaktivt tilsyn hvor klinikker og praksis med faste mellemrum kontrolleres ud over om de efterlever regler for patientinformation og journalføring vil det også blive kontrolleret om de efterlever instrukser

så vidt så godt jeg tror ikke der er nogen der kan være uenige i at alle sygehuse og praksis skal have orden i tingene og også tilbyde den bedst mulige behandling uagtet om det er i det private eller i det offentlige men omvendt må man måske også sige at det der er det helt store problem og det der vel også er sagens kerne i det her

jo er spørgsmålet om de læger som i sidste ende står med ansvaret for patienterne har adgang til de tilstrækkelige og nødvendige kliniske retningslinjer og er lægerne ikke i stand til at støtte sig til disse kliniske retningslinjer

som også lægeforeningens formand

at vi synes der er mange positive ting i det her lovforslag men der er altså også en række ting vi skal have rettet op på forslaget er absolut en forbedring og derfor støtter vi også som udgangspunkt forslaget men det er også vigtigt at vi får kigget bagom og får set på om ikke også andre grupper skulle med jeg var inde på det tidligere i dag også

de læger som falder ind under det man kalder tre timers praksis altså læger som i dag er ansat på et offentligt sygehus men udfører operationer på et privat sygehus

et behov for et tilsyn i en eller anden form her en lang række af høringssvarene peger også på at almen praksis måske også skulle inddrages i en eller anden form for tilsyn bliver det for omfangsrigt ja det skriver ministeriet i det kommenterede høringssvar men spørgsmålet er vel også om

vi kan holde til sager hvor den sundhedsmæssige tilstand for borgerne bliver

som politikere et ansvar for at sikre os at det tilsyn vi rent faktisk

også løfter en tilstrækkelig indsats et andet eksempel som jeg også vil tillade mig at drage frem i dag er fra marts to tusind og ti hvor sundhedsstyrelsens egen chef for tilsyn

set var ude at sige at styrelsen nedprioriterede tilsynet med markedsføring altså markedsføring fra private sygehuse og klinikker således at en række private klinikker ikke på deres

det er måske også et af de områder vi bliver nødt til at se på når vi nu skal viderebehandle lovforslaget vi har behov for at have en sikkerhed for ikke bare den behandling der udføres men også for de oplysninger som tilgår patienten forud for operationen er i orden og i overensstemmelse med de gældende retningslinjer så hvis jeg skal pege på tre nødvendige ting som vi gerne vil have behandlet i den videre behandling af lovforslaget og som vi gerne vil have ministeren til

det blandt andet markedsføringen hvad er baggrunden for at vi ikke kigger på den del netop nu når vi nu åbner

som er så vidtrækkende i forhold til

det andet spørgsmål

om tre timers praksis og almen praksis ikke også bør

man må spørge sig selv om der har været en tilstrækkelig høringsfrist

jeg bed specielt mærke i at lægeforeningen jo faktisk skrev at der var indkaldt til møde i

lovforslaget samme dag som man skulle aflevere høringssvar om eftermiddagen det er ikke en hensigtsmæssig lovproces at vi haster et lovforslag igennem

at de relevante parter er blevet hørt i tilstrækkelig grad og derfor vil jeg også blot opfordre ministeren til at vi får en grundig gennemgang af lovforslaget og måske også får de relevante fagpersoner kaldt i deputation eller involveret i en eventuel teknisk gennemgang af lovforslaget således at vi sikrer os at alle sten er vendt jeg tror som den socialdemokratiske ordfører også var inde på

at vi rent faktisk nu får en vis kontrol med de privathospitaler som i årevis

og det er på tide at skeen kommer over i den anden hånd og at vi også

oplever vi indimellem tragiske tilfælde hvor den eksisterende lovgivning ikke slår til

en række private sundhedstilbud med mammografi hvor fagligheden ikke slog til og resultatet var en række triste tilfælde af uopdaget brystkræft

det glædelige midt i det triste er så at ministeren

har reageret rigtig hurtigt og derfor står vi nu i dag med et lovforslag som skal sikre at alle private behandlingssteder registreres og at der føres et såvel proaktivt

med en række private klinikker og sygehuse som tilsammen skal øge patientsikkerheden er det her lovforslag om en tilsynsmodel så den rigtige vej at gå og medfører den her tilsynsmodel en øget patientsikkerhed ja det ved vi jo ikke men vi kender

kosmetiske klinikker klinikker og der må vi sige at

har virket efter hensigten og derfor finder jeg det også godt og vigtigt at der i lovforslaget er indlagt en evaluering efter tre år

kommer med i lovgivningen for ud over det her lovforslag fortsætter

arbejdet med kliniske retningslinjer gældende for både de private og offentlige sundhedstilbud

forskellige indsatsområder der skal øge patientsikkerheden jeg vil følge

de ønsker der har været fremsat i høringssvarene skulle almen praksis også med jamen lad os se på det om tre år når vi har set hvordan den her lov kommer til at virke så alt i alt

det undrer mig at netop denne minister som sidder i salen nu er den der så direkte skriver at det her er baseret på enkeltsagslovgivning det står jo her i bemærkningerne som er

er jo hvad jeg vil kalde enkeltsagslovgivning

derfor kan man spørge om om det er klogt eller om man måske skulle kigge nærmere på om der var andre metoder end lige præcis at lave et ekstra lovforslag nu siger jeg det netop til den her regering som bryster sig af

det tillader min taletid simpelt hen slet ikke

bare spørge ministeren om om ikke han også er faldet for det her med enkeltsagslovgivning og det kan jeg godt forstå brystkræft er og bliver frygteligt hvis det er der og ikke bliver fundet ligesom alle andre sygdomme fundet også kan være frygtelige når de har en dødelig udgang

alligevel synes jeg man er nødt til at spørge sig selv om den her metode er den rigtige jeg har understreget

overvejende positive ganske enkelt fordi det kan være svært at sige nej og

vi jo alle sammen blive slagtet om ikke andet så i pressen hvis vi siger nej til det her

at man ikke øger tilsyn og alt muligt andet vi går ind for at der laves en proaktiv indsats vi spørger bare os

der har været en kort frist kan der være nogle høringssvar der faktisk er udmærkede

vurdere om patientbehandlingen har været den bedst mulige eller eller lever op til specialiststandard eventuelt kan kliniske retningslinjer og

hos de mennesker som påstår

vi under udvalgsarbejdet må tage en meget nøje diskussion om det her forslag i lyset af om det bare er et af regeringens sædvanlige forslag

at øge kontrollen uden at der i realiteten kommer noget positivt ud at det for det synes jeg godt

man kan sige om det her og man kan godt have en mistanke jeg synes også godt at man kan have en mistanke om det når man i øvrigt

ser på hvad regeringen har lavet af kontrolforanstaltninger hver evig eneste gang man opdager et eller andet man ikke er tilfreds med så laver man en øget kontrol

med mit gamle kendskab til ministeren

jeg sige at det er lidt skuffende at at netop ministeren oven i købet også selv argumenterer for en enkeltsagslovgivning nå men som sagt er vi overordnet positive over for det men jeg synes vi skal tage en rimelig grundig udvalgsbehandling og så synes jeg også at det ville være rart hvis regeringen bare lejlighedsvis levede op til sine løfter om at lave en ordentlig høringsfrist det bliver meget ved retorikken

der igen været en alt for kort høringsfrist det kan jo ikke nytte noget at man mener at man vil have

synes vi det er svært at sige nej til

men vi vil dog under udvalgsarbejdet godt tillade os at få nærmere uddybet om det nu også er den fornuftige måde vi griber det an på og her kunne vi måske så også tage en dialog med lægeforeningen eller andre

lovforslag selv om vi synes et rigtig godt lovforslag men det vil jeg ikke indtage

men det er dog en enkeltsagslovgivning hvor man så forsøger

løse et generelt problem som formodentlig eksisterer nemlig at der er problemer med kvaliteten

man valgt en anden vej end da man for nogle år siden løste de problemer der var opstået inden for de kosmetiske behandlinger

at opfatte det på den måde at det var noget der kunne isoleres til det ene behandlingsområde og derfor lavede man så et særligt regelsæt for det område et regelsæt der er så nidkært at det i sig selv er en begrundelse for at man ikke

underlægger de kosmetiske behandlinger samme system som det der foreslås her

fordi der eksisterer et generelt problem som man forsøger at løfte men det er rigtigt at

ville have vundet i kvalitet hvis der havde været tid til en

længere høringsfrist og en længere debat inden lovforslaget blev fremlagt

så må sige løftet bevisbyrden på det område bedre enhedslisten er grundlæggende enig i at man skal indføre et kontrolsystem i stil med det der er beskrevet i lovforslaget

set også lidt nødt til at mene for det har vi selv foreslået ad flere omgange og derfor bør vi nok holde fast i at det er en god idé så kan man diskutere og det vil vi også gerne medvirke til at diskutere i udvalget om det med den tre årige turnus er den rette metode og om de områder man tager med og dem man ikke tager med er rigtigt valgt jeg synes for så vidt at der er argumenteret

nogle områder man ikke har taget med hvor argumentationen i hvert fald godt kan synes jeg siges at være rimelig velfunderet og derfor er vi nok indstillet på at acceptere den afgrænsning der

forsøgsperiode hvor man kan gå ind i sagen efterfølgende vi deler sådan set

opfattelsen af at man har et særligt problem med markedsføring

af sundhedsydelser hvor man

vi kan også dagligt i tv se hvordan en

kan blive fuldstændig klartseende ved at gennemgå en ti minutters operation

om de bivirkninger der kan være og man er heller ikke så omhyggelig med at fortælle at man heller ikke rammer helt præcist sådan at

det der med at se alting uden briller efterfølgende måske ikke er helt sikkert

er helt klart mener jeg nogle problemer omkring markedsføring som vi gerne vil medvirke til også

mulighederne viser sig bedre på den måde

sige at hvis man tager den konkrete sag som det her jo er en udløber af

det spændende ved det at da det her med de dårlige mammografiundersøgelser kom frem i offentligheden

set ingen tvivl i ministerens sind dette var regionernes ansvar og så var det lægernes ansvar

høre at det også skulle være sundhedsstyrelsens endsige ministerens ansvar derfor er det jo synes jeg en lille smule befriende i bemærkningerne til det her lovforslag at læse at ministeren nu må erkende at faktisk havde

og har regionerne ikke de retslige muligheder for at gennemføre et effektivt tilsyn man har andre tiltag man kan gennemføre det er rigtigt men det at gennemføre et tilsyn i stil med det her har og havde regionerne ingen mulighed for og når ministeren nu mener at det er nødvendigt med et sådant tilsyn for at sikre den fornødne

det vel også en erkendelse af at det forsøg på meget ensidigt at sige at det var regionernes ansvar at der var et problem

været et problem i forhold til tilsynet hvis der ikke havde været et problem i forhold til sundhedsstyrelsens

løfte opgaven på indtil nu altså hvis der ikke havde været et problem i de regler som regeringen og ministeren selv har

man vel ikke kommet med et lovforslag hvor man laver ting om så derfor opfatter på den måde at det er udtryk for at man

at her var en problemstilling der krævede ændrede regler

at man så benytter lejligheden til at gennemføre

også har accepteret den kritik og de synspunkter der ofte er blevet fremført i de tidligere år om at der var brug for en skærpet opmærksomhed omkring kvaliteten på de private sygehuse

den erkendelse har bredt sig ind i regeringen ind i sundhedsministeren og

trods alt for særdeles indlysende at sundhedsstyrelsen har et konkret kendskab til de behandlingssteder som tilsynet skal rettes imod hvad man tilsyneladende ikke rigtig har i dag jeg tror det kommer

aner hvor mange klinikker vi har hvor de ligger og hvad de laver

fremgår af telefonbogen og og andre steder på så vitalt et område som det vi har med at gøre her

anser vi det også for naturligt at tilsynet bliver proaktivt og at man ikke venter

der skulle komme klager eller andre reaktioner på fejl tilsynet kan imidlertid også blive meget omfattende og med både de

og arbejdet med akkreditering af klinikker i sygehuse under den danske kvalitetsmodel

blive forholdsvis omfattende men på lige det her område tror jeg

ikke gentage de mange eksempler der er

vi vi bifalder

har taget hånd om

ændre retstilstanden på på området

bredt flertal når vi når frem til tredjebehandlingen der har som det har været nævnt flere gange været enkeltsager hvor borgere har fået falsk tryghed ved undersøgelsesresultater der viste sig ikke at holde og det er derfor

kommer nu men jeg synes

per clausen havde en god formulering da han sagde at at det jo så er en enkeltsagslovgivning der

løser et generelt problem som har været der og det er også mit svar til fru lone dybkjær

et resultat af både en årsag og en anledning årsagen

hverken regionerne eller sundhedsstyrelsen har haft mulighed for at foretage proaktivt tilsyn

nogle tror for eksempel danske patienter at hvis de private klinikker har en aftale med regionerne

har regionerne dermed ret til at foretage et proaktivt tilsyn det er forkert

for mig slog hovedet på sømmet fordi så måtte man jo erkende at der er en tilstand som som er svær at forsvare især når der faktisk er eksempler på

helt som de skulle være

det proaktive tilsyn

kan sundhedsstyrelsen foretage yderligere tilsyn hvis der er grund til det så det minder altså lidt om det tidligere forslag på beskæftigelsesområdet hvor det også var et led i modellen at hvis man har orden i tingene får man ikke så mange besøg som hvis der kan være tvivl om det

det hele forudsætter naturligvis at de private klinikker og sygehuse

og det hele koster jo også lidt og derfor skal der opkræves et gebyr jeg kan i den forbindelse fortælle at sundhedsstyrelsen faktisk har positive erfaringer med proaktive tilsyn i forhold til kosmetiske behandlingssteder og i forhold til plejehjem erfaringerne herfra viser at et grundigt forarbejde med de faglige miljøer inden for de forskellige lægelige specialer ikke alene øger patientsikkerheden men også medvirker til at tilsynene accepteres bredt på klinikkerne ved tilsynene vil sundhedsstyrelsen få mulighed for at agere lokalt og proaktivt i forebyggende øjemed og i dialog med sundhedspersoner og det er det spor vi også følger her

man kan så sige som også herre jonas dahl var inde på at man jo har den danske kvalitetsmodel og jeg tror også at fru sophie hæstorp andersen nævnte den jeg vil gerne understrege og slå fast med syvtommersøm at det ene altså ikke udelukker det andet og når herre jonas dahl også nævner kliniske retningslinjer som et redskab

vil jeg sige det samme det ene udelukker ikke det andet der arbejdes videre på fuld kraft med den danske kvalitetsmodel og i de faglige selskaber pågår der et arbejde med at udarbejde kliniske retningslinjer med henblik på at fremme kvaliteten af sundhedsydelser i både privat og offentligt regi og det skal selvfølgelig fortsætte

man kan så stille spørgsmålet om ikke også man skulle have et tilsvarende tilsyn på de privatpraktiserende lægers klinikker det er

flertal af ordførerne også synes at det ville være lige rigeligt at gå så langt

og det vil jeg meget gerne give en god forklaring på til udvalget hvis det ønskes

et meget stort antal behandlingssteder når det gælder almen praksis og så er der også det ved det

ikke rummer de samme patientsikkerhedsmæssige risici som

udfører arbejde efter overenskomst med regionerne har jeg som jeg startede med lagt vægt på at regionerne faktisk ikke i lovgivningen har hjemmel til at føre tilsyn med deres samarbejdspartnere det er et meget vigtigt

og de valg har jeg selvfølgelig truffet ud fra den rådgivning jeg har fået fra sundhedsstyrelsen

der har været ytret ønske om at vi i ministeriet eller i udvalget skulle have en dialog med blandt andet sundhedsstyrelsen om forslaget og det vil jeg bestemt ikke modsætte mig jeg lægger også meget vægt på at vi om tre år når det proaktive tilsyn har været udøvet over for alle de inddragede klinikker

for hvis det viser sig at man

skal man da overveje om den ordning skal skal fortsætte så konklusionen er tak for en positiv modtagelse den tvivl der har været nævnt af blandt andet fru lone dybkjær

kan jeg godt selv deltage i i hvert fald i hendes modvilje mod at føre enkeltsagslovgivning men det fik mig jo så til at understrege at det altså er enkeltsager der har været anledningen og ikke årsagen til lovforslaget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

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den otteogtyvende april to tusind og elleve herre per clausen som ordfører for

mener at det her emne har været taget op i folketingssalen tidligere også i det her folketingsår og i så fald husker de rigtigt det har været taget op tidligere

den udvikling vi har haft i eu det sidste års tid med ændringer i stabilitets og vækstpagten indførelse af det såkaldte europæiske semester nye muligheder for eu indgreb over for makroøkonomiske balancer

er der kommet en række yderligere begrænsninger i danmarks mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik og det synes vi faktisk godt kunne trænge til

hvor vi måske også prøver på at inddrage de forskellige elementer

at vi skal lave en budgetlov

vil have sådan en nej det skyldes også at det faktisk står i nogle af de ændringer der sker i

som alle sammen er udtryk

sikre at der kommer mere eu styring af den økonomiske politik der skal føres i eu landene herunder i danmark ud over at vi i enhedslisten mener at det er dybt problematisk

betræder den vej hvor man langsomt men sikkert giver afkald på de rettigheder som var en væsentlig årsag til at den danske befolkning i flere omgange har forkastet

særligt for enhedslisten at den økonomiske politik man binder sig til at føre gennem det her stadig tættere og snævrere eu samarbejde på det her område er en politik som er i nøjagtig forlængelse af den efter vores opfattelse fuldstændig forkerte politik som den nuværende regering har ført og i øvrigt i de her dage søger at opnå tilslutning i det danske folketing til at føre efter vores opfattelse er

politik i danmark men at konsekvensen så bliver at der fra eu’s side bliver lagt os meget meget store hindringer i vejen på grund af de aftaler der er indgået i det sidste års tid

på det europæiske råds møde den fireogtyvende og femogtyvende marts i år indgået en aftale blandt eu’s stats og regeringschefer om en række initiativer vedrørende samarbejdet om den økonomiske politik initiativerne udgør dels en samlet respons på den aktuelle offentlige gældskrise i eu

dels en fælles ramme med spilleregler for håndtering af de store udfordringer som alle eu lande står over for det gælder de seks lovgivningsforslag om styrket økonomisk samarbejde herunder styrkelsen af

samarbejde om at adressere makroøkonomiske ubalancer og et nyt direktiv om nationale finanspolitiske rammer der blev også opnået enighed om konkurrenceevnepagten og indretningen af eurolandenes permanente stabilitetsmekanisme den såkaldte

med europa parlamentet tiltagene er resultatet af et års intensivt arbejde og bygger videre på beslutningen fra to tusind og ti om det europæiske semester der udgør en ny ramme for samarbejdsprocesserne og en bedre tilrettelæggelse af eu drøftelserne om den økonomiske politik der er tale om en balanceret pakke af tiltag som tilsammen bedre skal sikre at eu landenes økonomier ikke kører af sporet samtidig skabes et sikkerhedsnet i de situationer hvor det alligevel måtte gå galt den nye europæiske stabilitetsmekanisme

finansiel stabilitet i euroområdet som helhed er truet der er selvfølgelig ikke med disse forslag indført en ny fælles økonomisk politik eller en central kontrol

eu landenes finanslove eller deres økonomiske politik hovedlinjen på tværs af alle disse tiltag er at det fortsat er de enkelte lande der bestemmer deres egen økonomiske politik

føre en holdbar og ansvarlig økonomisk politik

det er imidlertid en klar forudsætning for at danmark og alle andre særlig de mindre eu lande kan føre en selvstændig og uafhængig økonomisk politik

andre lande har orden i deres økonomi uden en sund og

ansvarlig økonomisk politik risikerer man at stigende gæld og stigende renter tager magten over den økonomiske politik og reelt begrænser de nationale økonomiske handlemuligheder betydeligt som det er sket i grækenland og i andre lande danmarks og de øvrige landes velstand afhænger desuden af at vores nabolande fører en sund økonomisk politik fordi vi lever af at eksportere til dem og deres økonomiske problemer

vores egne økonomiske problemer vi så det under den finansielle krise hvor problemerne på de finansielle markeder drev det danske korte rentespænd betydeligt op det er således i alle landes fælles interesse at det enkelte land tilrettelægger sin økonomiske politik inden for rammerne af nogle stærkere fælles spilleregler dels fordi spillereglerne afspejler sund økonomisk politik som det er i det enkelte lands egen

dels fordi det er i det enkelte lands egen interesse at de andre lande fører en sund økonomisk politik inden for rammerne af disse spilleregler regeringen støtter derfor fuldt ud den styrkelse af

økonomiske samarbejde i eu i form af det europæiske semester med det europæiske semester vil man have grundigere drøftelser af eu landenes økonomiske politik umiddelbart inden vedtagelsen af landenes nationale politik hvor drøftelserne derfor vil have størst relevans under det europæiske semester finder der en samlet drøftelse sted af landenes stabilitets eller konvergensprogrammer samt deres nationale reformprogrammer under europa

og tyve strategien hvert forår umiddelbart forud for arbejdet med de nationale finanslove for det efterfølgende år eventuelle anbefalinger fra eu kan så indgå i overvejelserne vedrørende finanspolitikken på linje med anbefalingerne fra oecd

som jeg har sagt mange gange før er der ikke tale om at eu skal godkende den danske finanslov før der fremsættes i folketinget finansloven er og bliver en national kompetence som vil blive vedtaget af folketinget sådan som den altid er blevet det for så vidt angår reformen af stabilitets og vækstpagten

uden for euroen kan miste midler fra eu

ikke overholder eus regler princippet gælder allerede i dag i samhørighedsfonden

reformen af det økonomiske samarbejde omfatter også et direktiv om nationale budgetmæssige rammer det kan være budgetmæssige ordninger procedurer regler og institutioner som ligger til grund for finanspolitikken og behøver ikke nødvendigvis at være lovgivning direktivet stiller blandt andet krav til statistiske

numeriske finanspolitiske regler som for eksempel budgetregler der sikrer overholdelse af de fælles eu regler og landenes mellemfristede budgetmålsætninger og krav

om mellemfristede finanspolitiske planer med en planlægningshorisont på mindst tre år det har også vist sig nødvendigt med et nyt samarbejde om makroøkonomiske ubalancer den økonomiske krise har vist at en række eu lande herunder også lande der overholdt de grundlæggende finansielle finanspolitiske regler

opbygget uholdbare ubalancer i form af overophedede økonomier konkurrenceevneproblemer betalingsbalanceunderskud uholdbar offentlig og privat gældsætning og aktive bobler med videre opbygningen af makroøkonomiske ubalancer udløste konkret en negativ økonomisk udvikling i en række eu lande i form af en kraftig opbremsning i økonomien med en stor stigning i ledigheden

og finansiel ustabilitet

hensigten med et systematisk samarbejde om makroøkonomiske ubalancer er at man tidligere i et forløb skal kunne identificere opbygningen af interne og eksterne ubalancer i eu landene

ud over de øvrige elementer jeg har nævnt og ud over de målsætninger som landene har

tyve strategien at de deltagende lande på øverste politiske niveau skal vælge

forpligte sig til at gennemføre nationale økonomiske og politiske tiltag og reformer rettet mod

dels for at sikre troværdighed

understregede nogle af de spændende udfordringer vi står over for når vi diskuterer eu spørgsmål i det danske folketing

i danmark er nødt til at opfinde andre ord og andre begreber for de ting vi diskuterer end dem man bruger ude i europa den konkurrenceevnepagt som ministeren talte om

jeg ved godt at europluspagten er et besværligt navn når man skal bagatellisere det der sker i europa i de her

jo blevet sagt at den hedder europluspagten af to grunde

de forpligtelser eurolandene i forvejen har indgået

godt nok primært af politisk karakter men altså yderligere forpligtelser og det andet som gør at man kalder det en europluspagt er jo

har åbnet op for at andre lande end dem der er med i euroen kan komme med det betyder

også forpligter sig i samme udstrækning som eurolandene der altså har forpligtet sig ud over

en jeg finder på det er den der sådan set fremgår af beslutningsgrundlaget da man vedtog at lave den

jo lidt mystisk når finansministeren vil reducere det til en konkurrenceevnepagt også fordi den handler om ganske meget andet meget andet end konkurrenceevne

en ganske bestemt opfattelse af hvordan man forbedrer et lands

andet eksempel på hvordan man jo

at finansministeren genopfandt det herlige begreb idékatalog

ordet idékatalog ikke findes i europluspagten det der findes er en række

der skal ses særlig grundigt på

bare kan forkaste dem og vælge nogle andre jeg ved godt at man i danmark har et flertal i folketinget skrevet en beretning tror jeg

hvor man skriver at det bestemmer vi selv i danmark men det er jo sådan at beslutninger der træffes i danmark om hvordan vi tolker eu regler ikke har større gyldighed end de beslutninger der træffes i eu det er vi da blevet belært om nogle gange så pointen er altså altså igen at man bruger nogle ord som ikke rigtig findes

spændende og interessant i ministerens besvarelse var at han

euroundtagelsen ikke fraviges ikke bøjes

at når danmark nu på grund af vores euroundtagelse ikke kan idømmes bøder hvis vi overtræder eu beslutninger på

vi fremover heldigvis på god og demokratisk vis kunne blive frataget nogle indtægter i samme omfang som bøder antager for et

godt tænke mig at vide hvem i danmark med undtagelse af det flertal der støtter eu politikken i folketinget som mener at der er en stor og afgørende forskel på om vi taler om bøder

sf som jo gentagne gange har understreget at

en særlig ære af forbeholdene

en særlig omhyggelighed med at respektere dem

særlig vægt på det der med at det der ikke er sket indtil nu

kan modtage modregninger

offentlige regnskab det offentlige underskud inflation

jo nu udvidet det til også at omhandle hele det såkaldt makroøkonomiske felt

pension så snakker

det fremgår da også soleklart af de papirer der ligger i eu

nede så vil ingen i eu blande sig i om vi klarer det ved overenskomstforhandlinger

det er også rigtigt at hvordan vi vil sikre at pensionsalderen følger levealderen opad og hvordan vi vil sikre at den økonomiske sektors udvikling begrænses må vi delvis selv om der er dog en enkelt undtagelse og det er den meget spændende og interessante diskussion der jo også foregår nu i forhandlingerne nemlig forsøget på at få vedtaget en budgetlov

udvikling i de kommende år ved at indgå i europluspagten det er jo som skiftende ministre gentagne gange har sagt

altid lidt betænkeligt når man møder politikere der siger at

juridisk forpligtet måske skulle

de partier der for tiden forhandler med regeringen om at indgå aftaler

der er en forskel på en politisk og en juridisk forpligtelse for en regering men det andet er jo at hvis man kigger på de forslag der ligger i forhold til

form for lovgivning der kontrollerer det her så det er altså et led i

overtager mere kontrol af den økonomiske politik

så er der diskussionen om godkendelsen af finansloven og det spændende her

er jo at

eu tilhængere gendriver synspunkter

finansloven ikke skal til godkendelse i eu

er jo rigtigt pointen er bare at inden man overhovedet udarbejder det første udkast til en finanslov har de økonomiske forudsætninger for denne finanslov været til drøftelse i eu og der har man også fået nogle klare og utvetydige råd om hvor man skal bevæge sig hen og det betyder altså at man i eu klogelig nok har indset at det er nemmere at få indflydelse på et lands finanslov

for at få indflydelsen sat igennem inden finanslovforslaget er

skaber mindre opstandelse i befolkningerne end hvis man sådan kommer bagefter og

ellers er det jo synes jeg fantastisk spændende at

startede som en finansiel krise og hvad man i et stykke tid diskuterede skulle løses ved at man greb ind over for den finansielle sektor

en diskussion om hvordan vi skal løse udfordringen ved at give eu mere magt over de enkelte landes økonomiske politik det som startede med at være euroens krise fordi euroen ikke kan fungere fornuftigt og hensigtsmæssigt hvis man ikke har en fælles økonomisk politik

alle lande i euroen bestræber sig på at tilnærme sig det tyske forbillede

kan euroen ikke overleve det har man så løst på den måde at man nu siger jamen så må vi i gang med at udvikle den her fælles økonomiske politik det spændende er jo så

hvad konsekvenserne af indholdet i den politik er for nuværende så ser man omfattende forringelser i den offentlige sektor man ser reallønsnedgang man ser forringelse af pensionsalderen og man ser en stigende modstand mod den her politik anført af det europæiske lo anført af det europæiske socialdemokrati som alle kritiserer den her udvikling og siger at det går i den fuldstændig forkerte retning og på den måde jo er i overensstemmelse med socialdemokraternes

økonomiske politik i danmark men desværre ikke med den økonomiske politik som

accepterer bliver ført i eu

ingen tvivl om at man ensretter den økonomiske politik

man arbejder hårdt på at sikre at den ensrettede økonomiske

der fører til mindre velfærd større ulighed og større arbejdsløshed

forslag til vedtagelse med som jeg så vil læse op

indførelsen af det såkaldte europæiske semester nye muligheder for eu indgreb over for makroøkonomiske balancer samt danmarks deltagelse i europluspagten har betydet yderligere begrænsninger i danmarks muligheder for at føre en selvstændig økonomisk politik eu har nu fået mulighed for at stille konkrete krav til dagpengeregler lønudvikling pensionsforhold den offentlige sektors størrelse med videre

presse en borgerlig økonomisk politik igennem

sektors størrelse begrænses gennem en budgetlov og dagpenge efterløns og pensionsregler forringes denne udvikling er i direkte modstrid med danmarks euroundtagelse folketinget opfordrer

til at meddele eu at indførelsen af disse nye regler kræver en folkeafstemning i danmark

rundt om os i europa ikke har været gode nok til at styre de offentlige finanser slet ikke lige så gode som vi har været det her i danmark det er jo i krisetider at man typisk ser at skeletterne kommer ud af skabet og det har vi jo så også set i den her sammenhæng

i danmark været gode til at styre finanserne vi har fået betalt vores gæld ned sådan at vi da krisen ramte os stod rigtig godt rustet til at modstå de udfordringer som krisen jo også

danmark vi er jo en lille og åben økonomi og derfor kan vi i danmark heller ikke undslå os de negative konsekvenser som en international krise selvfølgelig vil medføre også i danmark derfor er det også helt afgørende for den danske økonomi og dermed de muligheder vi har i danmark at der er styr på økonomien i danmark men også i de lande som omgiver os

var inde på i sin besvarelse for et øjeblik siden skal vi have en styrket økonomi i danmark skal vi også have nogle lande som kan aftage vores varer

eksportere til udlandet derfor er det

afgørende for danmark at ikke mindst det europæiske område har en stærk

ganske beskeden rentepåvirkning på en procentpoint vil i danmark betyde op mod femogtyvetusind tredivetusind ekstra ledige og det vil selvfølgelig forringe de vækstmuligheder og den konkurrencedygtighed som vi har

i danmark og i resten af europa i forhold til

af verdens vækstlokomotiver derfor har man også på eu plan her for nylig vedtaget at arbejde sammen om nogle fælles målsætninger i den såkaldte konkurrenceevnepagt

en styrket beskæftigelsesindsats en styrket holdbarhed i de offentlige finanser og en understøttelse af finansiel stabilitet som nogle af overskrifterne det er nogle gode målsætninger det er nogle gode overskrifter hvorfor vi så også fra venstres side

noget som danmark har tilsluttet sig men under de her overskrifter

der ligger nogle krav i konvergensprogrammet til medlemslandenes maksimale underskud og gældsætning

tilslutte sig målsætningerne

milevid forskel på

det så er for nogle midler som vi skal bringe i anvendelse for at leve op til målsætningerne jeg må understrege at

tale om en juridisk forpligtelse men en politisk aftale som man har indgået det vil sige at regeringscheferne skal se hinanden dybt i øjnene og følge udviklingen nøje i de enkelte lande

de nødvendige tiltag for at holde økonomien på sporet i de enkelte lande

også vigtigt at understrege at det er nationalstaternes selvstændige ret fortsat at melde deres politikker ind og selvfølgelig også at beslutte dem i de nationale parlamenter

ikke ens hverken i geografi eller økonomi og derfor kræver landenes forskellige udfordringer selvfølgelig også forskellige svar dog med den helt gennemgående tendens at der er behov for mindre offentlige udgifter ikke flere der er behov for en afvikling af gæld

opbygning af gæld den fælleseuropæiske linje og de målsætninger flugter fuldstændig med regeringens

og venstres linje om en ansvarlig økonomisk politik

en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og andre helt nødvendige reformer men igen noget som man lokalt og nationalt beslutter

folketinget konstaterer at den bedste forudsætning for vækst velfærd og beskæftigelse i danmark er at dansk økonomi er sund og at økonomierne i de lande danmark er økonomisk forbundet med herunder i eu også er sunde det seneste års eu forhandlinger har skabt et fornuftigt grundlag for et styrket økonomisk politisk samarbejde i eu i form af det europæiske semester en styrket stabilitets og vækstpagt direktivet om nationale finanspolitiske rammer et nyt samarbejde om håndtering af makroøkonomiske ubalancer samt konkurrenceevnepagten jævnfør europaudvalgets beretning nummer femte initiativerne ændrer ikke på de enkelte landes mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik

eget ansvar at føre en holdbar og ansvarlig økonomisk politik

at alle lande tilrettelægger deres økonomiske politik inden for stærkere fælles spilleregler så det undgås at uholdbar økonomisk politik i et land

vil ikke var juridisk bindende men en politisk aftale derfor vil jeg stille samme spørgsmål som jeg tror jeg på

set blot den at når man indgår en

politisk aftale har man stadig væk de muligheder som man nu ønsker sig lokalt nationalt

også vigtigt for dansk folkeparti har jeg på fornemmelsen at vi netop her i folketinget kan beslutte om de tiltag som vi jo i fællesskab skal vurdere er de rigtige for danmark i

til at sikre en sund økonomi i årene fremover

godt jeg vil gå ordføreren sagde på et tidspunkt også at det er vigtigt at de øvrige økonomier i europa er i orden

resten af eu landene og det er jeg for så vidt ikke uenig i

vi bliver nødt til at koncentrere os om de ting som vi nu engang har mulighed for at påvirke

adelsteen selv siger er dybt afhængigt af at kunne eksportere til de

i grækenland som er et af de værste eksempler og hvor renten jo er

hvilke muligheder eller mangel på samme

for at købe de varer som danmark og danske virksomheder kan producere og eksportere

herre jensen talte om at man fik stærkere spilleregler i eu stærkere for hvem er det ikke i virkeligheden det samme som at sige at der kommer nogle snævrere rammer for nationalstaterne

og jacob jensen derfor ikke enig med mig

blev understreget at man har nogle fælles målsætninger de målsætninger som som jeg blandt andet nævnte i min indledning men at det der skal puttes ind for at nå de målsætninger netop besluttes af de nationale parlamenter herunder det danske folketing

en god idé og det skal vi holde fast ved både ud fra en politisk betragtning og

en indholdsmæssig fordi der er forskellige løsninger på forskellige udfordringer den danske udfordring

man ser i portugal i grækenland og

england med videre derfor skal man ikke lade den slags beslutninger overgå til fælles beslutningskompetence i eu

væsentligt og helt afgørende at målsætningen om

alle formuleringerne det er grundigt udtænkt hvordan

at få at vide hvad der menes med stærkere spilleregler om stærkere her ikke dækker over snævrere altså sådan at der kommer mere styr på hvad for en politik

forpligte hinanden politisk på at føre en sund

man ikke har haft evnen eller viljen til

hvor vi afdrog på vores gæld og sikrede at der var noget fedt på kroppen til den dag

at knap nok var socialdemokraternes tilslutning til europagten

strider fuldstændig imod det indhold

større ulighed til større arbejdsløshed og ødelæggelse af den offentlige

altså sådan at så forskellige parter kan man sige som

lo og statsministeren er helt enige i

alle elementerne og en klar påvisning af at der er brug for at føre en helt anden økonomisk politik

i eu er jo præcis det samme

vk regeringen har gennemført i danmark og er i færd med at forsøge

opposition til socialdemokraterne i sverige til det europæiske lo ja såmænd også til det europæiske socialdemokrati som alle sammen siger

brug for at føre en helt anden politik end den som man her i danmark

mener vi altså i dansk folkeparti at

skal føre nogen som helst økonomisk politik i danmark det må nu engang være

ordføreren siger at man skal sikre at der kommer sunde offentlige finanser i alle eu lande

af midler eller hvad vi nu skal gøre

jeg synes det er godt at få den her forespørgselsdebat

da vi havde hasteforespørgslen om om europagten og senere europluspagten som den blev omdøbt til

ligesom kun en del af hele det her store område så jeg synes det

tage højde for den ånd der egentlig engang lå i euroforbeholdet euroforbeholdet var jo ikke kun et spørgsmål om hvordan mønten så ud euroforbeholdet som jeg opfatter det

tilslutninger til eu semesteret

nej de ønsker at bevare kronen og de ønsker at bevare en selvstændig finanspolitik og det mener jeg faktisk man sætter over styr her

overordnede forslag til hvordan finansloven skal se ud næste år

skal godkendes som sådan men eu kommer altså nu engang med nogle anbefalinger

sætter sig senere med de politiske partier her i folketinget og forhandler og siger jeg ved godt at eu har anbefalet sådan og sådan men det går jeg da bare stik imod

jeg i hvert fald ikke

om makroøkonomiske ubalancer

hvordan fungerer hvordan

forhandler lønningerne og det synes jeg bestemt vi skal bevare og det tror jeg i øvrigt alle partier mener mange andre eu lande har jo lovgivning om det her men ikke desto mindre

går ind og kigger på det her

spørgsmålet nogle gange er en politisk aftale ikke noget man skal overholde lige så meget som en juridisk bindende aftale

siger jamen vi behøver ikke at overholde politiske aftaler selvfølgelig

så han kan presse ham til at indføre en bedre og sundere økonomi ja tænker jeg så

det er en aftale der skal overholdes er det jo fuldstændig ligegyldigt

bruger man altså salamimetoden til at få euroen ind

roligt små skridt som

til hvis man vil bevare euroen

er man nødt til at have en overordnet fælles finanspolitik

på trods af at vi har et euroforbehold at man stille og roligt siger ja til alle de her små tiltag som gør

om mønten skal være grøn eller rød

i forhold til den diskussion der har været om hvilken økonomisk politik der bliver ført

at enhedslisten siger det er en borgerlig økonomisk politik og jeg tror egentlig ikke

at det er en borgerlig økonomisk politik de egentlig gerne vil føre

har betydet en væsentlig begrænsning i danmarks muligheder for at føre en selvstændig økonomisk politik eu har nu fået mulighed for at stille konkrete krav til dagpengeregler lønudvikling pensionsforhold den offentlige sektors størrelse med videre formålet er at redde euroen ved at presse en fælles eu økonomisk politik igennem dette strider imod danmarks euroforbehold folketinget opfordrer derfor regeringen til at afholde en folkeafstemning i danmark om indførelse af disse nye regler samt meddele eu at danmark ikke kan deltage før den danske befolkning har accepteret

er sådan set ikke hele retorikken omkring det det har måske ikke så meget med

der undrer mig er inkonsistensen i forhold til

så i øvrigt gør fru pia adelsteen siger meget klart at eu ikke skal have indflydelse på dansk politik sådan som jeg har forstået herre kristian thulesen

det at man er gået med i den her euroaftale den indflydelse på den danske politik

fire år ud i fremtiden skal sige jamen det er de rammer vi har der kan ske meget på fire år og jeg er godt klar over at

år for år og skyder det fire år

folkeparti her står og siger at eu ikke

på politikken så har regeringen altså sammen med andre partier indgået en aftale om dele af den økonomiske politik

så får de jo netop indflydelse

er en konsekvens af eu aftaler

eu semester og europagter og så videre

fra finansministeriets side sender et forslag til næste års finanslov

hvis man har fået nogle anbefalinger om at de her områder skal

at overholde det specielt når man er et eu venligt parti der sidder i regering og det er bare min pointe så er det så at vi som df’ere i hvert fald så længe det er den siddende regering vi prøver på at støtte så kan finde ud af hvad det

for skudt de myter ned som blandt andet dansk folkepartis ordfører der tidligere var på talerstolen er garant for lige så vigtigt er det også at der ikke skubbet noget ind under gulvtæppet

påstanden om at vi nu er i gang med at underminere

sludder

om tre spor og tre diskussioner i europa det

vi fremlægge tal i efteråret

i fremtiden der skal vi fremlægge tallene

den store ændring og hvis man skal holde sådan lidt styr på hvordan det går med økonomien i landene

banalt og man kunne godt ønske at man havde gjort det

jeg har lige læst at kommissionen endda også har sendt folk til grækenland for at sikre sig at det faktisk er de rigtige tal

nemlig seks lovforslag om hvordan det her skal udvikle sig som både skal vedtages i europa parlamentet

om konkurrenceevnepagten oprindelig

ligesom at kippe med flaget måske mest på grund af de tyske vælgere

i lyset af at det er tyskland der igen og igen redder europæisk økonomi

tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

ordfører påstod at det nu er det eu kan regulere jeg synes at

los pressemeddelelse der

eu og sandelig også i den beretning folketingets europaudvalg har besluttet

på den finansielle side i europa

om sammenbruddet i grækenland

konsekvenser for grækerne derudover har vi haft problemer

nu i portugal det er en situation som man ikke kan lukke øjnene for selv om man ønsker den skal gå væk

den danske krone når euroen rokker sig en smule så

lukke øjnene og håbe at situationen går over vi

danske folketing og det synes jeg at folketingsmedlemmerne bør tage ansvar for

venstres finansordfører

og næsten ingen handlinger

har forstået er det en væsentlig del af euroundtagelsen at danmark ikke

altså at man ikke kommer ud af den problemstilling at der er tale om et brud på euroundtagelsen ved at kalde det tilbageholdelse af indtægter i stedet

vækstpagten hvis man ikke overholder grænserne der kan man blive idømt bøder som man har

at betale det har man prøvet at stramme yderligere op på i det forslag som ligger den der såkaldte sixpack det er den ene del

trække midler tilbage som landene vil modtage fra eu for eksempel landdistriktsmidler det kunne være

noget andet og noget man allerede anvender i praksis i dag

ikke handle om

overtræder

skal man fremover kunne straffes ved

som fru pia olsen dyhr siger

synes jeg bare vi mangler at få forklaringen

dansk folkepartis indlæg forbeholdet handler for det første om at vi ikke har den samme valuta for det andet at vi ikke kan idømmes sanktioner hvis vi ikke overholder stabilitets og vækstpagten

eurozonelande og ikke ikkeeurozonelande det vil sige

tusind kr eller også kan han blive trukket i løn men

i folketinget og så sende dem til eu

kan modtage for eksempel landdistriktsmidler eller landbrugsstøtte

i løbet af bare et halvt år

det her med at eu rent faktisk får tingene at se før folketingets

i forhold til nogle nøgletal det

kommissionen og som rådet så skal vurdere der jo ikke tale om den ganske finanslov der er tale om

øje med det er ikke dansk økonomi

at sammenligne med for eksempel grækenland irland eller portugal der er udfordringen så en anden og det giver god mening at vi holder øje med det hvis vi skal

af nogle fælles spilleregler fordi spillereglerne afspejler sund økonomisk politik og fordi

at rammerne for den

og det styrkede økonomiske samarbejde respekterer fuldt ud det danske euroforbehold

arbejdet med at styrke det økonomiske samarbejde skal ses i lyset af at den økonomiske krise afslørede væsentlige svagheder og mangler i det økonomiske samarbejde

der er fremlagt en balanceret pakke af tiltag som tilsammen bedre skal sikre at eu

økonomier ikke kører af sporet samtidig skabes et sikkerhedsnet i de situationer hvor det alligevel måtte gå galt der er selvfølgelig ikke med disse forslag indført en ny fælles økonomisk politik eller en central kontrol

eu landenes finanslove eller økonomiske politik hovedlinjen på tværs af alle disse tiltag er at det fortsat er de enkelte lande der bestemmer deres egen økonomiske situation og det er de enkelte landes eget ansvar at føre en holdbar og ansvarlig økonomisk politik

og alle andre særlig de mindre eu lande kan føre en selvstændig og uafhængig økonomisk politik at man dels har orden i sin egen økonomi

dels at andre lande har orden i deres økonomi uden en sund og ansvarlig økonomisk politik risikerer man at stigende gæld og stigende renter tager magten over den økonomiske politik og reelt begrænser de nationale økonomiske handlemuligheder betydeligt som det er sket i for eksempel grækenland og flere andre lande konkurrenceevnepagten som der er henvist til ved flere lejligheder fra talerstolen i dag indebærer ud over de øvrige elementer jeg allerede har nævnt og ud over de målsætninger som landene har påtaget sig under europa

til at gennemføre de nationale økonomiske politiske tiltag og reformer rettet mod at nå fælles overordnede mål de overordnede mål for konkurrenceevnepagten er styrket konkurrenceevne øget beskæftigelse styrket finanspolitisk holdbarhed og styrket finansiel stabilitet og landene vælger selv deres forpligtelser den økonomiske krise har vist at en række eu lande herunder også lande der har overholdt de grundlæggende finanspolitiske regler havde opbygget uholdbare ubalancer i form af en overophedet økonomi og andre former for konkurrenceproblemer stigende gæld stigende

høj ledighed konkurrencepagten giver for eksempel danmark større indflydelse på at sikre at også andre lande fører en sund og ansvarlig økonomisk politik som også vil være til fordel for danmark

der er skabt et godt resultat i kraft af det stærkere samarbejde og også i forbindelse med

vedtagelse på vegne af venstre og konservative

kan skaffes flertal for

er nok for meget at tro på

mike legarth

selv om den ifølge herre mike legarths opfattelse er tåbelig og forkert

det er samtidig i fælles interesse at alle lande tilrettelægger deres økonomiske politik inden for stærkere fælles

tidligere haft et sæt spilleregler i stabilitets og vækstpagten vi har set at ikke alle landene har levet op til de forventninger vi havde og derfor er der nu en

jo stadig sådan at man sender sine ting ned til kontrol kan man sige men det er jo som sagt en politisk aftale ikke en juridisk aftale så der er ikke noget der egentlig skal siges ja eller nej til det er i fælles interesse at tingene bliver kigget efter i i sømmene

sikre på at alle overholder de aftaler vi har lavet med hinanden og hvis der så er nogen hvor man kan se at den strukturelle balance ikke er i orden så

væk det enkelte land selv der fuldstændig uhindret planlægger og vedtager sine egne

jeg med på men jeg forstår bare ikke hvordan det hænger sammen med at man siger at det

de enkelte landes mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik alt det herre mike legarth siger og som han også går ind for

udvikling en holdbar økonomi inden for den ramme kan landene disponere

vi er jo afhængige af at alle landene i eu klarer sig godt sådan at vi samlet set er en stærk konkurrencepart i konkurrencen mod de andre lande rundt i verden og hvis der ikke er orden i tingene

vi også at det er de andre der skal betale de steder hvor der ikke er orden i det og det er vi nødt til at undgå så vi ikke får de her situationer som med grækenland og andre lignende situationer

en politisk aftale er vel noget man står ved

et ord er et ord

til nogle domme som vi er meget uenige i altså det her er

og der er skabt en politisk mulighed for at kigge hinanden i kortene men selvfølgelig er det inden for en given ramme som jeg går ud fra alle er enige i men hvis man ikke er enig

er der altså plads til debat der risikerer

er jo den juridiske del af det og den

nede

et land bryder den her politiske aftale og dermed underminerer eus økonomi

når korthuset en dag falder sammen

det godt at have lavet nogle fælles regler men det må ikke blive for nidkært det må ikke blive for rigidt sådan at det er en juridisk aftale det skal netop være en politisk aftale og

med denne forespørgsel er at den er stillet på et tidspunkt

tekst som herre per clausen talte over og det er

der er i alt det her så det er der ingen grund

til at tvære længere i uanset hvad

er det radikale venstre tilhænger af det europæiske samarbejde det har vi en lang række

grunde til som er sagt masser af gange i folketinget og dem skal jeg derfor ikke gentage her

drej som det radikale venstre sådan set ikke er tilhænger af det gælder også på det økonomiske område vi tror det er nødvendigt med et økonomisk samarbejde men

det er ikke ensbetydende med at vi er tilhængere af alle de ting regeringen foretager sig eller de øvrige borgerlige partier i europa foretager sig der skal ikke være nogen tvivl om at vi sådan set gerne så et andet europa med en anden politisk observans end

er i øjeblikket men det ændrer ikke ved at vi er nødt til at arbejde inden for de europæiske rammer alligevel

det er nyttigt med det europæiske samarbejde

er medforslagsstillere til også har brugt ordene selvstændig økonomisk politik men jeg vil bare sige at når herre per clausen taler om selvstændig økonomisk politik så er jeg fuldstændig overbevist om at det er noget andet end når det radikale venstre taler om selvstændig økonomisk politik eller når regeringen socialdemokraterne eller sf taler om selvstændig økonomisk politik vi tager det sådan set inden for nogle andre rammer end dem enhedslisten og tror jeg også

nogle lånemarkeder og der er

globalt samarbejde af forskellig art som skal indgå i det for

nævne alting så det der med at danmark kan føre en selvstændig økonomisk politik

har under alle omstændigheder sine meget stærke grænser

det synes jeg godt man kan understrege noget mere end vi gør for

sådan lidt vanvittig debat når vi siger selvstændig økonomisk politik det har danmark jo ikke mulighed for på alle punkter vi har det på nogle enkelte punkter og det er så også dem der er nævnt i den beretning der er

spørgsmålet om ordene som herre per clausen

så om ordene som vi totalt misbruger vi må ikke sige konkurrenceevnepagt for det hedder noget helt andet i det europæiske nemlig europluspagten

jeg synes det er fint det hedder europluspagten jeg synes sådan set det havde været meget rart hvis vi også havde kaldt det europluspagten for så vidste vi hvad

ikke at blive ved med at repetere en lang række ting det der så bliver den store forskel mellem enhedslisten og

for det er der unægtelig på det europæiske område er at det er meget forfærdeligt for enhedslisten at

ansvar og forpligtelser i det europæiske samarbejde det synes vi er rigtig godt vi mener at

pointen det er alle der skal påtage sig yderligere ansvar og forpligtelser så er det helt forfærdeligt at vi så også skal gøre det når vi står uden for euroen det er det radikale venstre ikke tilhænger af at vi

andre lande gør det for vi tror ikke at den europæiske økonomi

vi kan klare os globalt set hvis ikke vi står sammen i det europæiske også i det økonomiske samarbejde i europa i det hele taget

også i det europæiske samarbejde

de her ord tværtimod synes vi det havde været fint hvis vi havde brugt ordene

gået ind i det her arbejde og det er også fint at vi fik ændret nogle af de ting der var fra starten

også at man kan få indflydelse så alt i alt synes vi det er vigtigt at udvikle europapolitikken og vi synes også det er vigtigt at man støtter det europæiske økonomiske samarbejde

fru lone dybkjær vil gerne gå ind i et mere forpligtende samarbejde også selv om vi har euroundtagelsen men mener fru lone dybkjær ikke at den danske befolkning faktisk i to omgange ved at opretholde euroundtagelsen har sendt et klart signal om at man faktisk ønsker

alt det her foregår jo respekt for euroundtagelsen

jeg tror det er godt hvis danmark bliver fuldt og helt medlem altså at alle tre forbehold afskaffes

de afstemninger der er og de ting kan selvfølgelig ikke ændres før

jeg mener så til gengæld også at man som medlem af folketinget er forpligtet til at kigge på hvad der er til gavn for det danske samfund det bliver selvfølgelig en personlig vurdering

respekten for det euroforbehold

det er nødvendigt at vi går ind i

er ikke i overensstemmelse med euroforbeholdet

stå og sige nej nej nej det kan vi ikke

forestilling om hvad det danske folk

har har ment jeg tror også det danske folk har ment at vi skal være vores ansvar bevidst

men lad det være men er fru lone dybkjær ikke enig med mig i

i løbet af det seneste års tid at danmark har påtaget sig flere forpligtelser forstået på den måde at vi har accepteret at der kommer flere

det altså forpligter danmark yderligere så hvis man tager det en lille smule bogstaveligt sige at det er noget af en tilsnigelse

ikke ændrer på de enkelte landes mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik for det gør

selvfølgelig med det forbehold som fru

en almindelig forståelse af ordene betyder

men det er jo altid rart at kunne diskutere uenigheder på baggrund af at man

vi havde haft et par sætninger bagefter for det er ikke det samme vi mener med selvstændig økonomisk politik når det radikale venstre snakker om det og når enhedslisten snakker

den selvstændige økonomiske politik og der er sket fortsatte begrænsninger jo mere vi

en global verden sådan er det der var engang hvor vi kunne

jo i realiteten ikke mere jeg ved godt at er andre lande der har en anden holdning men med den danske situation og det har ikke noget at gøre med vores tilknytningskrav

at der her også er kommet nogle begrænsninger i form af at der er kommet nogle aftaler og jeg gider slet ikke gå ind i den der semantiske diskussion om det juridiske og det politiske og alt muligt en aftale er en aftale og vi er selvfølgelig også forpligtet af de aftaler

udtrykt af herre mikkel dencker fra det konservative folkeparti

det gik helt galt her jeg

noget det var ikke tilstræbt

nogen udsøgt fornærmelse mod nogen men kun udtryk for

føre den politik de gerne vil under forudsætning af at det en fornuftig økonomisk politik jeg håber da at socialdemokraterne og sf’erne lyttede til det

er sikker på at herre mike legarth mener at en kommende socialdemokratisk ledet regering

vil føre en politik som efter herre mike legarths opfattelse er ufornuftig altså herre mike legarth lagde i hvert fald meget klare begrænsninger

betingelsen er nemlig at den er fornuftig det kan man selvfølgelig tage fuldstændig afslappet hvis man er sikker på at ordet fornuftig ikke kan give

til politisk debat men det tror jeg nu alligevel er erfaringen her i folketinget at det kan selv om vi alle undrer os over det medgiver jeg fordi

på fornuftens sikre grund det andet jeg også synes

så det afsluttende afsnit som jo i al sin selvmodsigelse måske er meget sigende for den eu debat der er

på de enkelte landes mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik og slutter det

inden for stærkere fælles spilleregler og

kan godt være at man kunne have løst problemet som fru lone dybkjær antyder ved at beskrive lidt mere udførligt hvad man mener med

hvad det angår og på det givne grundlag selv at beslutte sig til hvad man vil så sker der indskrænkninger så er det rigtigt at det

mening at argumentere for at danmark bare har fuldstændig frie hænder til at føre en

omgivet af andre nationer og andre lande har forskellige økonomiske interesser og så videre men det ændrer jo ikke noget ved at

efter at have beskrevet en lang række politikområder som har det klare formål at begrænse landene i at føre det

på de enkelte landes mulighed for

meget interessant og afgørende hvad det er der beskrives som en fornuftig økonomisk politik i de eu papirer der jo gør ganske meget ud af at beskrive hvilke redskaber man skal tage i anvendelse hvilke mål man skal opnå jeg forstår

set godt at en borgerlig regering kan være glad og tilfreds med det og har respekt for at dansk folkeparti selv om det jo er en beskrivelse af den politik

vk de sidste mange år alligevel fastholder at der skal være national suverænitet

set er al ære værd det allersidste

helt klart hvad der var det næstsidste

forsvare euroundtagelsen vi ved at man skal beholde kronen og den slags det er

det siger alle er en del af

kunne idømmes en bøde fordi det var en vigtig del af euroundtagelsen at hvis man ikke overholdt de regler

en sanktion men hvis man får præcis den samme modregning i

af reglerne som ville have ført til den bøde som man så ikke får så er det stadig væk inden for euroundtagelsen og jeg må indrømme hvis jeg skal være helt ærlig

meget svært for mig at se hvordan man kan lave yderligere taktiske tilbagetog i sit forsvar for

så er der intet tilbage men jeg satser selvfølgelig på at en kommende socialdemokratisk ledet regering vil vise at jeg har uret og at man faktisk kan føre en selvstændig økonomisk politik som

de beslutninger man har truffet i eu politikken de seneste år ikke har gjort det nemmere

tilføje andet led som jeg også gjorde rede for nemlig

en sund udvikling en holdbar økonomi altså en ansvarlig økonomi og en holdbar økonomi det vil sige at man påtager sig udgifter sådan at man er i stand til at betale de regninger der kommer både på kort

det fuldstændig uproblematisk at være en del

det var det jeg redegjorde for og det var det jeg mente

ville givetvis reducere min arbejdsindsats ganske væsentligt men

jeg synes jo at herre mike legarth er en lille smule modig når han siger at det der karakteriserer en sund økonomisk politik er at man påtager sig ansvaret for at skaffe de indtægter der svarer til de udgifter man har

tusind og tyve end i to tusind og ti men alligevel må man vel sige at den nuværende regering og det nuværende flertal ikke har levet op til det så lad os nu bare tage

fornuftig økonomisk politik og ansvarlig økonomisk politik

jo lægge mærke til at det her er en enighed der består mellem v k og socialdemokraterne og sf og hvis man der er enige om hvad der er en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik så

forslagets timing er dog faktisk ganske bemærkelsesværdig

helt andre grunde til beslutningsforslaget kommer nemlig med kirurgisk præcision kort tid efter at lejer og udlejerorganisationerne på ny har givet tilsagn om at medvirke aktivt i en udmøntning i lovbestemmelser af de syv og halvtreds punkter

deres enighedsliste socialdemokraterne har nu gentagne gange efterlyst en genoptagelse af forenklingsarbejdet en fuldstændig implementering af de syv og halvtreds punkter efter drøftelser med organisationerne har vi nu igangsat et tredje forsøg på at implementere enighedslisten man skulle tro at det ville glæde socialdemokraterne

det ville medvirke til at skabe ro så parterne i dialog med socialministeriet kan nå frem til et resultat i stedet vælger man at fremsætte et beslutningsforslag som i næsten samme form tidligere er

behandlet af folketinget beslutningsforslaget sender et signal der ikke er til at tage fejl af

tænkt sig at respektere organisationernes forhandlingsresultat

tværtimod er socialdemokraterne parate til sideløbende med udmøntningsarbejdet at gennemføre ændringer i lovgivningen som ikke tidligere har været præsenteret det vil næppe være frugtbart for forenklingsarbejdet

lufter et forslag om forrentning af lejernes indbetalinger i to tusind og fem var det sf der gjorde dette i spørgsmålsform og nu er det så socialdemokraternes tur forslaget omfatter dels forrentning af lejers depositum og forudbetalte leje dels lejers betaling til indvendig og udvendig vedligeholdelse indeståender skal forrentes med en rente svarende til diskontoen jeg vil i det følgende knytte nogle kommentarer til hver af de to dele af

jeg ser med tilfredshed at socialdemokraterne finder at brugen af depositum er en god måde at stille sikkerhed på for både lejer

noget vi kan være enige om men så hører enigheden også op jeg tror ikke at socialdemokraterne er klar over konsekvenserne af forslaget nok ikke være blevet fremsat

hvordan udgifterne for udlejere til forrentning af depositum og forudbetalt leje skal betales hvis udgifterne overvæltes på

og udlejernes øgede administrationsudgifter

af forrentningen hvis socialdemokraterne ikke mener at udgifterne skal kunne overvæltes skylder de os en forklaring på hvordan de vil sikre det for eksempel i de uregulerede ejendomme

der jo ikke noget krav om at udskille de enkelte elementer i lejen det vil derfor blive meget svært at vurdere om de forventede udgifter til forrentning af deposita og forudbetalt leje indgår i en lejeforhøjelse man må vist konstatere at fordelene for lejerne er særdeles begrænsede forslaget medfører i regulerede ejendomme at udlejernes afkast reduceres

reglerne vil således stille

regulerede og uregulerede ejendomme forskelligt

disponerer over indbetalte deposita og forudbetalt leje og ikke skal holde beløbene adskilt fra sin øvrige formue

forudbetalt leje med en rente svarende til diskontoen

tale om at overføre en del af udlejerens afkast til

balance forslaget indebærer derfor at den økonomiske balance mellem udlejere og lejere forrykkes problemstillingen er sådan set den samme for forslaget om forrentning af udvendig og indvendig

ikke bliver beskattet af forrentningen i de uregulerede ejendomme kan i praksis ikke hindres

når lejen reguleres efter det lejedes værdi mens forrentningen i regulerede ejendomme kan undtages fra de nødvendige driftsudgifter der kan indgå i

udlejeren har en ubetinget pligt til at holde ejendommen ved lige det er således uden betydning for udlejerens pligt til at foretage udvendig vedligeholdelse om der i regulerede ejendomme er hensat tilstrækkelige midler på ejendommens vedligeholdelseskonti efter boligreguleringsloven § atten og § atten b set i det lys tjener det heller ikke noget formål at tilskrive renter til

at indførelsen af regler om forrentning vil modvirke de igangværende forenklingsbestræbelser hertil kommer timingen hvor ordningen medvirker til at gøre lejelovgivningen mere kompliceret på et tidspunkt hvor regeringen netop sørger for at forenkle lovgivningen ved at arbejde på en udmøntning af lejer og udlejerorganisationernes enighedsliste et initiativ som socialdemokraterne tidligere har tilkendegivet skulle iværksættes hurtigst muligt bestemmelser om forrentning vil således gøre lovgivningen mindre overskuelig samtidig med at lejernes gevinst ved en forrentning af deposita og forudbetalt leje vil være minimal

med det nuværende renteniveau og de gældende skatteregler jeg må derfor konkludere at indførelsen af en forrentning af deposita og forudbetalt leje og

forrykker den økonomiske balance mellem udlejere og lejere øger den administrative byrde ved boligudlejning og forskelsbehandler lejere

regulerede og uregulerede ejendomme

lige lidt indhold til sidst jeg vil starte med

folketingssalen jeg synes ikke at ministerens manglende evne til at få parterne til at

finde sammen og finde et resultat

så hele tiden bliver obstrueret af ministeren er noget

lige så principfast som sin forgænger fru eva kjer hansen da hun var socialminister

principielt er jeg enig i at det er udmærket at lejerne får renterne af deres penge og derefter sagde ministeren

hun sætte embedsmændene i gang med at finde en løsning på

det er faktisk rigtig ærgerligt at socialdemokraterne overhovedet ikke tror på

synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt for det er faktisk et arbejde

der bliver faktisk gået rigtig godt til det her arbejde og jeg mener faktisk

vil virkelig gerne nå frem til et forhandlingsresultat og så synes jeg egentlig

rede for hvorfor vi derudover

parterne frem til noget der kan bruges og det synes vi allerede

de forhandlinger og det er jo en uendelighedsproces uden lige det kan

ministeren svarede ikke på mit korte og konkrete spørgsmål om ministeren er enig med sin forgænger fru eva kjer hansen

sagde at hun principielt mente at forrentningen af

den nuværende socialminister enig i det derudover

i socialministeriet på embedsmandsniveau siden

så synes jeg egentlig også at man skal respektere

i øjeblikket og det bliver taget meget seriøst jeg venter mig ret meget

ganske uforstående over for igennem lang tid har der været et udvalg bestående af parterne på lejeområdet som har arbejdet på en fornyelse af lejeloven

i en enighedsliste men da ministeriet skulle udmønte enighedslisten til lov

et regeringsdueligt parti så nytter

det er bare sådan at når de så kommer

der ekstra punkter på bordet som ministeren

var det om energi og tidligere har vi set

at ministeren gik ind og ændrede i det

historien er ikke så sørens lyserød fra regeringens

venstre vil ikke støtte lejerne i

holdbarhedsdatoen snart udløber for

til at ændre fuldstændig på balancen i forhandlingen og derfor kan man ikke bare komme med et nyt punkt

forslag til hvordan det skal ændres

beslutningsforslag klar så det bliver trukket ned over hovedet på parterne

principielle mener venstre

i 2011 og hvorfor har venstre skiftet holdning fru eva kjer hansen sagde

socialminister at hun af princip mente

venstre ændret holdning det er det jeg gerne svar på i dag og mener ordføreren principielt at forrentningen af lejernes penge skal tilfalde udlejerne

meget mærkeligt at man lige pludselig ændrer holdning til

gribes an derfor synes jeg at processen er meget vigtig ellers må jeg jo henholde mig til hvad ministeren siger om hvor besværligt det

skal laves på den her måde alt det bureaukrati man vil sætte i verden for hvad ingen penge jeg synes ikke

hvor man arbejder på at udmønte den her enighedsliste til lov

er en meget langstrakt proces det

så let er det ikke at finde enighed mellem de her parter derfor synes

sådan som jeg har forstået det blandt folketingets partier og så synes jeg synes jeg også

i gang med forhandlingerne om hvordan enighedslisten skal udmøntes

et enormt bureaukrati

relativt lille betydning for hver enkelt lejer derfor synes jeg det er for meget bureaukrati det kommer på det helt forkerte tidspunkt

mit spørgsmål til dansk

borgerlige politikere som tidligere udtalt sig om det

hvordan socialministeren og venstre er løbet

vi har også hørt at den nuværende socialminister slet ikke

udtalt følgende til politiken den femte august 2005 det er lejernes penge indskuddet er jo bare udlejernes garanti for at lejerne ikke stikker af udlejeren skal ikke have fortjenesten på det

det er da fornuftigt nok at vi kan lave en

det er lejernes penge

om der er nogle tekniske ting som vi lægger op til at regeringen med det

støtter at lejerne får forrentningen af

nogle måneders husleje ved indgåelse af lejemål er vi alle enige om er en fornuftig måde at stille en slags økonomisk sikkerhed for både lejere og udlejere

at lovgive om at en lejers indbetalinger til depositum og forudbetalt leje skal forrentes vil både lejere udlejere og offentlige myndigheder opnå langt flere ulemper end fordele for det første vil vi komplicere lejelovgivningen

vi vil også påføre udlejeren en ekstra udgift som i sidste ende nok skal nå frem til lejeren på den ene eller den anden måde

for udlejeren vil det også betyde mere administrativt bøvl dertil kommer den skatteretlige administration

en hel masse bøvl og ekstra administration for både lejer udlejer og staten alt sammen for nogle få kroner jeg har regnet lidt på det og for mit eget vedkommende vedkommende ville det helt præcis betyde ti kroner og fem og tyve øre ekstra til husholdningsbudgettet hver måned

en to zoners busbillet eller en halv liter cola for

var jeg senere på dagen i selskab med nogle studerende fra aalborg universitet

dem ville denne lovændring betyde syv kroner mere om måneden hvis det så

socialdemokratiet dertil kommer som også ministeren og venstres ordfører har været inde på at lejer og udlejerorganisationer netop nu endnu en gang har sat sig sammen for at forhandle om forenklinger i lejelovgivningen med udgangspunkt i deres enighedsliste om forenkling og modernisering så lad os nu give parterne ro til at forhandle og se hvad de når frem til før vi herfra presser nyt bureaukrati ned over

åbenlyst og siger at de ikke vil forrykke balancen mellem udlejere og lejere økonomisk set det er jo ærlig snak

det er et klart signal til landets lejere om at hvis

skal forestille sig

og tak for det

ordføreren postulerer jo at det

vil føre til nogle udgifter som i sidste ende vil blive

folkepartis ordfører som sagde at intentionen jo er god i det her forslag det er der slet ingen tvivl om men vi bliver bare også nødt til at forholde os til praksis vi bliver også nødt til at forholde os til

også de konsekvenser som ville være der for lejerne så at sige at vi ikke imødekommer dem og at det er sådan en

med det her fordi vi kigger på andet end lige de der syv ti eller fjorten kroner om måneden

som udlejerne nu mister er jo ikke en administrativ omkostning hvordan kan den

jo bare igen en klasseren overlegen udmelding oppe

at redegøre for hvordan ordføreren

som herre thomas jensen blev pålagt forskellige ting der gjorde at jeg skulle bruge

så ville der i sidste ende være nogle der skulle betale prisen

for det og det ville jo være mine kunder det er jo det samme der gælder her

nu netop indbetaler en husleje forud eller et depositum eller andre ting så er det jo

imødekommer både udlejere og lejere ved

at sige nej til det her beslutningsforslag for som sagt er intentionerne gode men i praksis må vi desværre sige at

sige at det ikke er et forslag som vi

tankegangen og det forekommer jo rimeligt at de penge som en lejer indbetaler som sikkerhed forrentes til fordel

som lejeren indbetaler til udlejer

socialminister fru eva kjer hansen fra venstre og også dansk folkepartis

vi vil da godt være med til at se på om om det er noget man kan gøre her men jeg bliver også nødt til at sige

og spørgsmålet er jo om

praksis i det virkelige liv er umagen værd at lave

hopper lidt op og ned så er der jo ikke særlig mange penge i det

omsonst at det kan blive spist op af ny administration

de små udlejere altså dem der lejer et enkelt værelse ud eller en enkelt villa får de ikke også en

bankregnskaber skal de ikke til at lægge til og trække fra

vi anerkender at disse

jeg forstår så at det er en mere langsommelig sag

man kunne høre det næsten

de forhandlinger så skal passe på ikke

balancen eller være en hund i et spil kegler jeg synes godt jeg vil have den respekt for

forhandlinger og jeg er bekymret

man trækker en enkelt tråd ud af trøjen jeg vil gerne have hele trøjen

forventninger til de forhandlinger mellem lejer og udlejerorganisationer

det er en smuk og rigtig

har ført frem og vi vil gerne

som kan bringe os frem til at

vil blive rigtig rigtig glade for at vi får får rykket den her balance med

får

på helheden det hjælper jo lige fedt hvis

så i øvrigt får en masse bøvl

det har jeg fuld respekt for det er jo i hvert fald

de rigeste husejere

har fået milliarder i skattelettelser og fordele hvorimod lejerne har måttet se regeringen sammen med dansk folkeparti desværre også radikale venstre stikke snabelen ned i landsbyggefonden

omfang så den slet ikke har penge men kun gæld altså milliarder har man taget fra lejerne og givet til ejerne den slags forrykninger er åbenbart regeringens foretrukne politik når der kommer et lillebitte forslag om at flytte penge fra ejerne til lejerne

fuldstændigt krystalklart

et forslag vi kan støtte det er ikke stort skal jeg give

måske være at renten er lidt for lille man kan godt

at gøre vold på nogen sætte renten lidt højere end

så lige sige det er sådan et fortærsket argument der bliver brugt i mange sammenhænge at når man giver dem der har en regning i det her tilfælde at udlejerne får en regning så skynder de sig at sende regningen videre til lejerne og derfor får lejerne en højere husleje ud af det her forslag det bygger jo på den besynderlige opfattelse

ikke i forvejen tager alt det de kan

den betaling de allerede i dag er i stand til at kratte ind hvordan skulle de ved at vi laver sådan en lille forslag her kunne kratte mere ind

eksisterer som den gør i dag altså uden forrentning af lejernes penge

derfor skal vi bare støtte det her forslag om at lejernes egne penge

på at sikre lejerne i de private udlejningsejendomme forrentningen af egne midler i form af depositum

leje samt de indvendige og udvendige vedligeholdelseskonti og det er socialdemokraternes mål at indførelse af denne forrentning skal gælde for lejere i det private udlejningsbyggeri dermed skal det ikke gælde for lejerne i den almene sektor fordi lejerne her allerede med den nuværende lovgivning automatisk får fortjeneste af deres egne penge

indskuddene nemlig med til at oparbejde kapital som kan holde huslejen nede og samtidig

har lejerne i den almene sektor via beboerbestyrelser

nemlig den at over en halv million lejere i de private

udlejningsboliger hvert år bliver snydt for renterne af over elleve milliard

som de samlet har liggende i form af depositum og forudbetalt leje og socialdemokraterne mener at det er uretfærdigt at forrentningen

indskud svarende til seks måneders husleje

ikke kun skal være tredivetusind kroner værd når lejeren flytter mange år senere mange bor jo til leje i ti tyve

til tredive år og derfor kan renterne løbe op i pænt store beløb og det er da helt urimeligt at

bare bliver skummet af udlejerne

også nogle ordførere her i dag der har været inde på at det her vil medføre en overvæltning på

og på den måde slet ikke være til gavn for lejerne men som vi jo alle sammen ved

siger reglerne at en udlejer må fastsætte lejen efter sine omkostninger og vi ved alle at renteindtægterne ikke er en omkostning for udlejer

fordi de regnede rentefordelen med ind i deres driftsbudget renten er en gevinst og spørgsmålet er hvem der skal have den gevinst socialdemokraterne vil med det

sikre at gevinsten flyttes fra udlejer til lejer

socialminister klart og tydeligt tilkendegav og jeg citerer fra politiken den ottende august 2005 principielt er jeg enig i at det er udmærket at lejerne får renterne af deres penge

socialministeren vil sætte sine embedsmænd i gang med

udarbejde en brugbar model der kunne sikre at lejeren ved fraflytning får sit indskud tilbage med renters rente men siden august to tusind og fem er der intet sket lejerne i den private udlejningssektor får fortsat ikke forrentning af depositum

en forglemmelse men det har vi fundet ud af i dag det

hørt den konservative socialminister vi har hørt den konservative ordfører og vi har hørt venstres ordfører det er jo fordi partierne ikke holder ord ministeren siger at det er helt fair at udlejerne får

lejernes penge ministeren vil ikke påvirke den økonomiske balance mellem lejere

det er knaldhamrende borgerlig politik lejerne skal ikke vente sig noget som helst fra de konservative eller fra venstre det er udelukkende

citerer det er lejerens penge indskuddet er jo bare udlejerens garanti for at lejeren ikke stikker af udlejeren skal ikke have fortjeneste på det det er krystalklart at dansk folkeparti i to tusind og fem ved sin finansordfører siger at selvfølgelig

forrentningen af egne midler men i dag hører vi desværre dansk

ordfører være lidt mere tilbageholdende

kom med i sin tid men dog får vi at vide at dansk folkeparti kan støtte de gode intentioner

partiet foreslår også at der bliver afholdt en høring om emnet det kan socialdemokraterne sagtens være med

håber også at der er andre partier her i folketingssalen der kan være

ordfører stillet en lang række gode spørgsmål og nu vil jeg håbe at jeg fik dem alle sammen noteret

det her med om det skulle virke med tilbagevirkende kraft det skal det ikke vi skal ikke lovgive

kraft det er for de lejemål og de lejekontrakter der fremadrettet

uretmæssigt tilfalder udlejeren

komme nogen ting her der betyder at der bliver forøgelse af huslejen

for lejeren men det må vi jo lige vurdere i den videre behandling af lovforslaget

og det synes jeg vi skal tage i de skriftlige spørgsmål

folkeparti støtter op om intentionerne med forslaget og så håber jeg på at vi kan finde en løsning sådan at vi også kan

opbakning til det her når det kommer til den endelige behandling i folketingssalen herudover

var der også positive takter fra fra enhedslisten fra sf og fra det

venstre det var godt at høre at enhedslisten bakkede op om forslaget

der var et ønske om måske endda at give en yderligere høj rente det vil jeg ikke sådan lige være tilbøjelig

udviklingen i diskontoen jeg vil også sige sige tak til sf som støtter

undersøgt til bunds i udvalgsbehandlingen

sikker på at vi alle sammen er

en klar principiel opfattelse af at lejerne bør få forrentningen af deres egne midler

og så har det radikale venstre jo en lang række spørgsmål om teknikken i det og

opstår nogle problemer med det her forslag

synes at vi skal gå ind i en god saglig debat om det i udvalgsarbejdet og få nogle skriftlige spørgsmål formuleret

vi er sikre på at det radikale venstre også kan føle sig sikre på at

er noget der er i overensstemmelse med

at der er gået seks år siden

vi fik de her flotte udtalelser fra dansk folkeparti og venstre og til dels også

positive takter fra det konservative folkeparti i sin tid så må vi sige at

virkelig at melde klart ud på det her private udlejningsområde ved hundrede procent at sige at det konservative folkeparti er udlejernes parti og at man ikke vil imødekomme lejernes krav om at få forrentningen af

førstkommende folketingsvalg

sige tak til alle ordførerne og ministeren for

en passage i det tredjesidste afsnit hvor vi også kommer ind på det der står at det vil afhænge af den konkrete udformning af

forrentningsvilkårene hvornår eventuelle renter vedrørende en lejers fordring anses for at være forfalden og dermed skal indgå ved opgørelse af lejerens skattepligtige indkomst

muligheder for at man godt kan lave den

også få belyst helt konkret i forhold til

at ordføreren er lidt bange for at der måske er nogle penge der vil ligge og

2012 så kommer det jo efterhånden det er

der skal forrentes fra starten af de kommer stille og roligt

fordi man ikke ene så mener man det andet

betyde at lejen kommer til at stige alt andet lige

at få dækket sine omkostninger ind

omkostning for udlejer og derfor er der heller ikke noget at vælte over

kan venstres ordfører ikke lide at blive slået i hartkorn med

nogle der kun varetager udlejernes interesser

venstres tidligere socialminister fru eva kjer hansen

jo ikke svare på det da venstres ordfører stod her på talerstolen venstres socialminister sagde i 2005 principielt er jeg enig i at det er udmærket at lejerne får renterne

i dag ikke svare på om venstre har skiftet holdning men det kan jeg fald konkludere at venstre

tusind og fem i to tusind og elleve vil man i hvert fald ikke støtte et forslag der går lejernes vej

arbejde som socialdemokraterne selv

hvor parterne sidder og forhandler

forslaget her er ikke et forslag som de sidder og arbejder med det et forslag ud over

velfærdsminister fru karen jespersen gjorde hun gik jo ind og ændrede i det som parterne var kommet frem til det synes jeg nok var lidt mere end næsvist at gøre

i et nyt område og det er jo fordi skiftende ministre ikke har evnet

område og derfor har de lagt hele lejelovsområdet dødt vi vil hellere end gerne se en forenkling der både er til gavn for udlejere og lejere

fremlægge socialdemokraternes egen politik på området og det er bla at vi gerne

bruger i sin tale her jeg synes bestemt ikke

nogle er på den ene eller den anden side det handler om at vi

et arbejde her at sige at vi er udlejernes parti og modstandere af lejernes vilkår og det ene og det andet hører ingen steder hjemme

kan konkludere som jeg

får af konsekvenser i ren praksis for

omvendt sige at skulle man så

nu hvor de har sat sig til bordet for at forhandle om

lanceret en høring hvor vi fik klarlagt

punkter som de blev enige om og

forenkling af lejeloven

socialministeriet er posten godt nok skiftet og minister til og holdningerne er godt nok

her forslag går ministeren

med flotte ord og jeg anerkender bare i dag at det konservative folkeparti både ved socialministeren og ordføreren kommer med en knaldhamrende borgerlig politik hvor man

thomas jensen flere gange sagt at der ikke var nogen ekstra administrative omkostninger forbundet med det her

det har jeg sådan lidt svært ved at forstå og de der ser på det her vil måske gerne høre

man skal vel have et eller andet jeg havde nær sagt

inde på at selve forrentningen vil være en udgift for

er en indtægt det er en indtægt udlejerne har i dag

kan aldrig nogen sinde gå hen og blive en udgift i sig selv der kan væltes over via budgetlejen så derfor mener jeg ikke at selve forrentningen

giver noget der kan blive væltet over på lejen

er forhandlingen her afsluttet jeg foreslår at

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

forhandlingen er åbnet socialministeren

socialdemokraterne har her fremsat et beslutningsforslag som indeholder en række forskellige elementer det foreslås at der skal være forbud imod vilkår om nyistandsættelser ved

at istandsættelsesarbejder skal udbydes i underhåndsudbud for at sikre konkurrence hvor lejeren skal have tilbud om at pege på en deltager at udlejerne forpligtes til at afholde ind

ret til godtgørelse for eget arbejde ved istandsættelsesarbejder i lejeforhold hvor der er konto for indvendig vedligeholdelse og at det er

gælder det samme som jeg sagde ved behandlingen af b en hundrede og fjorten socialdemokraterne har nu gentagne gange efterlyst en genoptagelse af forenklingsarbejdet en fuldstændig implementering af de syv og halvtreds punkter vi har nu igangsat et tredje forsøg på at implementere enighedslisten det kunne få en til at tro at socialdemokraterne så ville medvirke til at skabe ro så parterne dialog med socialministeriet kunne komme frem til et resultat men nej man vælger at fremsætte et beslutningsforslag som sender et signal der bestemt ikke er til at tage fejl af socialdemokraterne har ikke tænkt sig at respektere organisationernes forhandlingsresultat parterne skal ikke

til arbejdet tværtimod er socialdemokraterne parate til sideløbende med udmøntningsarbejdet at gennemføre ændringer i lovgivningen jeg må sige

dette forslag netop nu mon ikke det er fordi der ligger et valg ude i horisonten og at det er her forklaringen skal findes socialdemokraterne vil åbenbart

vil forholde sig konstruktivt til tingene selv om valget endnu ikke er udskrevet

ro til forhandlingerne det er

hundrede og fjorten at socialdemokraterne

var at balancen ikke måtte blive forrykket

de ting som jeg nævnte i min tale til

den skulle opretholdes mellem og udlejer men

forstå af de udtalelser der kommer fra socialdemokraterne at det er man løbet fra ergo

man løbet fra hele enighedslisten det mener jeg blot

rimelighedens grænser på dette område er mest mulig aftalefrihed det giver nemlig parterne en god mulighed for at tilpasse aftalevilkårene til de konkrete omstændigheder

varieret og sammensat sektor som skal favne alt lige fra lejligheder i tofamiliehuse som måske udlejes til venner

med mange lejeboliger det siger sig selv at der for et så sammensat område må være må være den fornødne fleksibilitet

med hensyn til at aftale andre vilkår end

udlejernes administrative byrder og dermed forøge administrationsudgifterne

udlejer kan indregne i huslejen og som derved vil udløse lejeforhøjelser for lejerne til de enkelte

følgende bemærkninger

ikke bekendt med at der som angivet i forslaget skulle være en bevægelse i retning af at mange lejere i de private lejeboliger

store istandsættelsesregninger ved fraflytning

at læse i b tre og tyve fra to tusind og fem selv om den angiveligt har

har kunnet registrere i eller har fået flere henvendelser om nyistandsættelser er et vilkår som efter socialministeriets kendskab fortrinsvis benyttes i nyopførte lejeboliger og i nymoderniserede lejeboliger

når boligen genudlejes det skal der efter min opfattelse være mulighed for

afvise at en enkelt aftale om nyistandsættelse kan rumme visse ulemper for lejere som flytter efter en meget kort lejeperiode men jeg mener også at saglige og rimelige hensyn taler for ikke at begrænse

der kun er tale om et meget lille antal helt korte

og fordyrende element i administrationen af udlejningsboliger

håndværkere eller selv udføre arbejdet håndværksmæssigt forsvarligt hvis det er gennemført inden lejerens opsigelse og gennemgangen af lejemålet det er jo kun den manglende istandsættelse der konstateres ved lejerens fraflytning som udlejeren kan forlange gennemført

ligeledes finder jeg

af trit med virkeligheden at stille et generelt krav om obligatoriske ind

socialministeriets kendskab til området er det helt almindeligt at der i de større

at kunne håndtere lejeskiftet hurtigt og gnidningsfrit

ejendomme hvor forholdene klares mere uformelt og hvor udlejningen foregår mindre professionelt skal der efter min opfattelse være mulighed for at kunne tilrettelægge tingene på en mindre regelbundet måde

jo mulighed for at indbringe kravet om istandsættelse for huslejenævnet dette gælder også hvis uenigheden angår istandsættelsesudgifternes størrelse

hvad angår forslaget om

for eget arbejde i forbindelse med udførelse af indvendig vedligeholdelse

nu alligevel skal betale for udførelsen

får mindre vedligeholdelse for pengene på vedligeholdelseskontoen og mindre indflydelse på vedligeholdelsesarbejderne og det er ikke en udvikling jeg ønsker at fremme

sagen huslejenævnssag er meget

et meget beskedent gebyr lejeboligformen indebærer efter min opfattelse en række fordele

der begrænser lejernes boligudgifter og lave omkostninger ved et boligskifte på den anden side er

mener jeg må og skal opretholdes så det kan være op til den enkelte

vil endvidere efter min opfattelse føre til en lejeforhøjelse for lejere uden at forbedre deres forhold i et tilsvarende omfang jeg

forslaget kunne medvirke til at gøre lovgivningen endnu mere kompliceret og uoverskuelig regeringen kan

hvor af

det jeg synes er det mest beklagelige ved den måde som ministeren med fem gange nej

ministeren nærmest negligerer at der skulle

af mennesker og slet ikke i sin egen omgangskreds kender nogen som har været i store store vanskeligheder ved

store regninger for en istandsættelse

lader også til at ministeren ikke rigtig har forståelse for at

når ministeren så klart og entydigt

bordet

om de bor i lejebolig ejerbolig andelsbolig eller anden form for bolig så det kan spørgeren

afvisningen af de forskellige forslag der

udlejerne egentlig er blevet enige om med den her enighedsliste

så egentlig som minister blevet klogere på hvad socialdemokraterne egentlig vil de vil ikke

for at stå og fyre alt det dér processnak af og påstå at socialdemokraterne løber fra noget

forstå at socialdemokraterne nu begynder at drage ind i den her problemstilling i forhold til hvor mange der fraflytter deres lejlighed efter kortere eller længere tid

ved en nyistandsættelse for huslejenævnet man har mulighed for at

socialdemokraterne nævner

kunne være interessant hvis socialdemokraterne sidder på masser af dokumentation

kan forstå på ordføreren at sidder på en guldgrube af information

være rart hvis man gav den til os andre som ikke har fået den information

at ændre lejeloven det er delvis en genfremsættelse af b tre og tyve fra folketingsåret to tusind og fire til

stiller jeg mig ganske uforstående over for denne sabotage af forhandlingerne om ny lejelov som i øjeblikket foregår socialdemokraterne har været meget optaget af at disse forhandlinger skulle

ikke længere at parterne skal fortsætte forhandlingerne

at de ikke længere bakker op om forhandlingerne på

nemlig dynamit ind i forhandlingerne

der forrykker balancen i forhandlingerne være dynamit under forhandlingsbordet

så godt sige at de ikke længere bakker op om forhandlingerne og kunne lige så godt indrømme

på de nuværende forhandlinger og på gensidig respekt

nemlig ved kun at vrøvle om proces proces proces og tale om

tidligere vestreministre har gjort nemlig at ændre i det

prøve at lidt klarere for når ordføreren ikke selv vil udtale sig om

venstre hermed at venstre slet ikke har nogen

imødekomme de problemer som rigtig mange lejere

at det er den hyppigste tvist der er ude i huslejenævnene

skal se på men jeg synes at vi skal respektere de forhandlinger der foregår i øjeblikket og man kan ikke både ville respektere forhandlingerne og så på den måde fuldstændig ændre vilkårene ved at komme

skal trækkes ned over hovedet på forhandlingsparterne

kan jeg på ingen måde forstå hvordan socialdemokraterne kort tid efter

at parterne skulle kunne udmønte den her enighedsliste kan gå ud og sige at socialdemokraterne samtidig ønsker

lader vi os stoppe af nogle uduelige ministre som ikke kan

det synes jeg er at sabotere parternes forhandlinger

venstres ordfører at det

at der efter fem en halv år med fire skiftende ministre endnu ikke er kommet

parterne ikke enige og derfor har de fået lov ligesom de selv ønskede

enighedsliste så det bliver lavet om til paragraffer

derfor undrer det mig at man på den måde vil ændre det hele

en gang dynamit ind under forhandlingsbordet

grad er at underkende det arbejde som parterne ifølge ordføreren

en gang dynamit ind under forhandlingsbordet

ærgerligt og lidt uheldigt bryder ind i forhandlingerne mellem lejer og udlejerorganisationer om forenklinger i lejelovgivningen med udgangspunkt i enighedslisten om

at afvise dette beslutningsforslag vi deler naturligvis socialdemokratiets holdning om at

med tvist mellem udlejer og lejer men heldigvis har vi et velfungerende huslejenævn som både lejer og udlejer kan få hjælp og støtte fra man fristes til at tro at socialdemokratiet ikke har tillid til hverken huslejenævn eller ankemulighederne i boligretten når man på den måde vil sikre nogle rettigheder som jo allerede i dag kan opnås både igennem

og gennem muligheden for behandling af sager i huslejenævn og boligretten når der opstår uenigheder og tvist mellem lejer og udlejer vi ser ingen grund til disse ekstra sikkerheder da de også betyder ekstra bureaukrati og højere udgifter for både udlejer og lejer hos konservative ønsker vi fortsat at sikre gode og rimelige vilkår for både lejer og udlejer en af de bedste måder at gøre det på er ved at vi fortsat sikrer størst mulig aftalefrihed så lejer og udlejer kan påvirke og tilpasse deres aftaler til de konkrete situationer og lejemål de sidder i og dernæst at vi sikrer et system der tager sig af dem der så er uheldige

her har jeg allerede nævnt huslejenævnet og ankemuligheden i boligretten så det konservative folkeparti kan på baggrund af det her ikke støtte

en lejer står og skal finde en bolig

lige kommet ud af et ægteskab og

og så står vedkommende der og skal skrive under

lejemål nyistandsat altså

vælger at underskrive på det her med nyistandsættelse

konservative ordfører så at man får lejemålet

virkelighed som

at nyistandsættelsen vil være for kraftigt et krav så

den frie aftaleret nok

ulige fordelt mellem lejer og

kan vælge at sige nej tak hvis ikke man kan få de vilkår som man ønsker

finder en udlejer der er mere imødekommende og har nogle mere fair vilkår

meget nødig vil begrænse med nogle af de her ting og så er der også

det andet element i det som jeg også var inde på nemlig at vi jo her

forbundet med nogle omkostninger ned over både lejer og udlejer og det synes vi

betyder en fri huslejefastsættelse det er jo helt relevant

der sagde mens af folketinget men når

siger at

synes jeg nok det er en lige lovlig

grov beskrivelse af den måde som lejermarkedet

boliger især i landets største byer

de boliger man skal gå hen at finde

store frihed for lejeren at man jo bare kan gå et andet sted hen

få en balance i den her lejekontrakt i standardlejekontraktens § syv hvor vi så kan få indført den her normalistandsættelse frem for en

forpligtelser som medfører både bureaukrati og

den forhenværende boligordfører mener om forskellige sager

og det må være for

bliver boliger så forfærdelig

på et problem for det er jo rigtigt som det også siges i bemærkningerne til

i den private udlejningssektor føler at de betaler for store regninger ved fraflytning

i radikale venstre også godt vil være med til at se på men vi har samtidig meget meget svært ved ligesom ved det forrige forslag

se forenklingen i det det her og igen synes vi ærlig talt at det her var en ting som netop burde overlades til foreningerne til lejerne og

det ville jo være godt hvis man kunne

de her ting på plads men jeg har selvfølgelig respekt for

at at netop spørgsmålet om vilkårene og retsstillingen ved fraflytning bør være noget som de her organisationer ordner men vi vil gå

foreslår at man kan overtage en nyistandsat lejlighed og så

aflevere den i en ringere stand end man overtog den og så videre

ejere og lejere til fordel for lejerne

støttede vi selvfølgelig det her forslag

rykker det magtmæssige forhold mellem ejere og lejere til fordel for lejerne og det støtter vi selvfølgelig også

sige at det skal man overlade til parterne selv at forhandle på plads

når man siger at det skal parterne selv afgøre er jo sådan en meget almindelig talemåde i dansk politik i det danske samfund i virkeligheden og der er også meget sundt og korrekt i det men man skal altid huske at

det er derfor vi politikere bliver nødt til at hjælpe den svage part i spillet nemlig lejeren som jo altså er overladt til det frie marked og dermed til dem der er stærkest medmindre vi altså her sørger for

der hjælper den svageste part og det er det det her forslag går ud på det er da muligt at

kigge på området og få stukket nogle regler ud der gør

ejere der i dag skruppelløst får lejere til at skrive under på at

selvfølgelig er en pæn og ordentlig lejlighed som bliver udlejet til den næste men uden at

slibe gulve af som knap har fået en eneste ridse så så vi synes der er god grund til at sikre at lejerne ikke bliver tvunget til

i forbindelse med fraflytning af en lejlighed

vi selvfølgelig alle sammen kunne stole på at når vi flytter ind i en lejlighed

skal være orden i tingene og det synes vi det her forslag

forslagets formål er at styrke lejernes retsstilling ved fraflytning så udlejerne ikke længere kan kræve

ved fraflytning samt at sikre at lejeren bedre kan gennemskue og påvirke de istandsættelsesomkostninger er forbundet med fraflytning fra en lejebolig årsagen til at vi fremsætter forslaget er netop at tvister om

den mest hyppige tvistform i huslejenævnene af de cirka titusind årlige sager er det cirka en tredjedel som handler om

er det centralt at fastslå at over halvdelen af fraflytninger fra

korttidslejemål på under to år af de femhundrede og tredivetusind private udlejningsboliger

af de årligt fraflyttede lejemål

om korttidskontrakter hvor lejerne efter mindre end to års leje skal nyistandsætte lejemålet ved

årlige fraflytninger afkræves en nyistandsættelse af lejemålet

det må siges at være en absurditet at udlejer efter så kort tids beboelse som under to år kan kræve en nyistandsættelse med afhøvling af gulve maling af lofter vægge radiatorer lister paneler og så videre og det synes jeg med al tydelighed understreger det her forslags relevans mange lejere i private udlejninger får alt for store regninger ved

er vanskeligt at se den saglige begrundelse for og tvisterne

handler om i hvilken stand lejemålet skal være i når lejeren fraflytter lejemålet eksempelvis kræves der ofte en meget dyr istandsættelse ved fraflytning af en privat lejebolig hvor der på det almene område kun kræves en normalistandsættelse og med det her

vi gjort det logiske at se på hvordan man i den almene udlejningssektor efterhånden er kommet væk fra de store regninger til lejerne ved fraflytning og de tvister som det skaber i beboerklagenævnene årsagen til den positive udvikling i den almene sektor med de

indførelsen af en normalistandsættelse frem for en nyistandsættelse

nogle ulykkelige lejere der fraflyttede en almen boligforening og de kom til at betale skyhøje priser ved

og det er jo simpelt hen fordi vi herindefra har ændret loven sådan at vi

en bedre regulering af området sådan at både udlejere og lejere får en langt rimeligere fraflytningsomkostning

nyistandsættelse bare lige for at trække det ned på jorden hvad vi taler om her

betyder at en lejer ved fraflytning skal istandsætte med maling af vægge hvidtning af lofter afhøvling og lakering af gulve maling af radiatorer vinduer paneler lister og så videre

lejeren ved fraflytning male vægge og hvidte lofter og eventuelt ved misligholdelse lakere gulvene og eventuelt før det afhøvle dem vi foreslår derfor at

således at lejerens retsstilling ved fraflytning styrkes så udlejeren ikke kan kræve nyistandsættelse ved

udgifterne ved normalistandsættelse er lavere og rimelige og antallet af tvister på det private

så giver øget administration og dermed øget

noget overdrevet skræmmekampagne når flere ordførere

vil give massivt øgede

forslaget medfører jo at der indføres en mere realistisk istandsættelsesform nemlig normalistandsættelse som mindsker antallet af tvister

når udlejere og lejere ligesom i dag

skal de jo forholde sig til om lejemålet er normalistandsat med hvidtede lofter nymalede vægge og eventuelt lakerede gulve så er der jo ikke meget administration

mange af de problemer som vi i dag ser forsvinde

ses i lyset af det her forslags krav om normalistandsættelse

der ikke komme forøgede administrative opgaver og udgifter og dermed er der ikke nye udgifter som skal væltes over

de her lejelovsforhandlinger mellem parterne det er noget vaskeægte vrøvl når ministeren og de borgerlige ordførere påstår at det her forslag

at der nu er gået fem en halv år hvor de forhandlinger har sneglet sig af sted uden et resultat som ministeren vil fremsætte

forenkling af lejelovene det synes jeg virkelig er

holde parterne for nar for hver gang parterne på bedste vis er kommet frem til en god og afbalanceret aftale

ministeren kommet med yderligere krav til parterne og på den måde er det hele

i uendelighedsforhandlinger borgerligheden vil ikke færdiggøre processen med forenklinger det arbejde ligger og venter på det nye flertal efter

folketinget skal ikke låses i sit arbejde med lejeloven fordi ministeren trækker parternes arbejde ud i en uendelighed derfor fremlægger socialdemokrater selvfølgelig vores politik på området og det er

vil jeg bare lige minde om at den tidligere venstreminister

ændret i det som parterne har aftalt nemlig vedrørende restancerne

til fjorten dage og det blev vedtaget i l to og halvfems tilbage i to tusind og otte

så derfor må man sige at hvis der er nogen der skal rende rundt og spille hellige her i dag

til de enkelte kommentarer til

ville prøve at skyde det hen som om socialdemokraterne hellere ville føre valgkamp med det her forslag

fremsat tidligere det var umiddelbart efter et folketingsvalg vi har fremsat det i vores boligpolitiske udspil

mere frihed til lejerne og nu fremsætter vi det igen og det gør vi parallelt med at der forhandles så det er ikke for at føre valgkamp men jeg kunne måske

den konservative socialminister til at

klar i mælet som ministeren har været i dag

det konservative folkeparti

et parti som ikke vil ændre balancen i forhold til udlejerne

det være at man ville se lidt mere til dem i offentligheden i forhold til venstres ordførers tale vil

det konkrete lovforslag der var kun en lang snak om proces og jeg har været inde på at det jo er noget vrøvl ordførerne kommer med om alt det her med at vi

at der forhandles på nogle andre områder af

en masse gode konstruktive spørgsmål

igen vil jeg sige at det er nogle komplicerede spørgsmål som jeg er sikker på at vi kan

også frem til at vi måske kunne få rykket dansk folkeparti helt over i folden

få rykket lovgivningen sådan at den ville falde bedre ud

at vi fik en bedre fordeling mellem lejerne og

også sige tak til den konservative ordfører

der med at cykle rundt i den processnak og det kommer vi altså ikke videre af

af socialdemokraterne så det står vi fuldt ud ved og det kan sagtens fremsættes parallelt med parternes forhandlinger

opbakningen og jeg vil sige tak til enhedslisten for

radikale venstre det er godt at høre

fremsat i to tusind og fem var det særdeles positive takter der kom fra den radikale ordfører så jeg håber også

børnekonvention den dag i januar hvor danmark skulle afgive sin afrapportering til fns børnekomité skrev børnerådet på sin hjemmeside og jeg citerer danske topembedsfolk skal i dag forklare fn’s børnekomité i geneve hvorfor danmark på en lang række områder krænker udsatte børns rettigheder danmark er på vej væk fra grundlæggende principper i børnekonventionen vurderer børnerådet og ti danske

den danske regering afrapporteringen er interessant læsning for alle der interesserer sig for børns tarv rettigheder og muligheder i det danske samfund det var skrappe ord der stod på børnerådets hjemmeside vi er mange i folketinget der deler den bekymring om udsatte børns muligheder og rettigheder i danmark og

vi rejst forespørgslen i dag vi vil

have afdækket hvilke konkrete initiativer den danske regering agter at igangsætte på baggrund af børnekomiteens anbefalinger og hvilke initiativer der

den fireogtyvende januar i år i génève eksamineret i fns

fns børnekomité under eksaminationen fik danmark ros af komiteen som blandt andet

anerkendte den store indsats som vi i danmark lægger i at sikre børns og unges rettigheder komiteen roste samtidig mange af de initiativer som regeringen står bag herunder barnets reform der på en række områder styrker indsatsen over for udsatte børn og unge markant

som ved alle andre eksamener havde komiteen selvfølgelig også anbefalinger til hvordan vi kan hæve barren og gøre det

det er jo netop det komiteen har som opgave

de områder som kan styrkes og forbedres

der følger medlemslandenes indsats over for børn og unge som komiteen gør

men jeg anerkender selvfølgelig også at der er steder hvor vi kan blive endnu bedre

vil i dag gerne høre om hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage for at sikre børns og unges vilkår og rettigheder efter at fns børnekomité har udtalt kritik af danmark på forskellige områder

som også er blevet fremhævet af komiteen

den rolle ligger hos mig som socialminister og det er en opgave jeg tager meget seriøst vi lægger

forbindelse stor vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med mange

også indkaldt organisationerne og relevante ministerier til et opfølgende møde i begyndelsen af maj hvor der bliver mulighed for at drøfte komiteens anbefalinger

anbefalinger fra komiteen som er imødekommet og som medvirker til at forbedre børns vilkår i danmark i den forbindelse vil jeg nævne nogle eksempler en af komiteens anbefalinger er at danmark bør etablere en børneinstans og her

meget gerne understrege at anbefalingen ikke kom fordi komiteen fandt at danmark ikke i dag respekterer børns og unges rettigheder

der i høj grad har fokus på børns rettigheder der giver børn gode muligheder for at blive inddraget og som sikrer børn den hjælp og støtte de har behov for på disse punkter er vi blandt de førende i verden også når vi sammenligner os med de andre nordiske lande

højt kvalificerede aktører der tilsammen er med til at sikre børns og unges rettigheder på alle niveauer

at sikre at børn og unge kan gennemskue hvor de gå hen og få hjælp og støtte derfor

behov for at vi skaber et sted hvor alle børn henvende sig og få hjælp til at blive guidet videre til den instans som er den rette for netop deres sag vi skal have en fælles indgang

alle børn og alle børn skal vide hvor

og i dag kender mere end otte ud af ti børn i tredje ti klasse til børnetelefonen som børns vilkår driver derfor styrker regeringen sammen med dansk folkeparti og liberal alliance børns vilkårs børnetelefonen vi vil udvide telefonens åbningstid så den vil være åben fra klokken elleve til

vi vil opkvalificere deres rådgivning så de fremover kan fortælle børn om deres rettigheder muligheder for at få hjælp og for at klage inden for alle områder der vedrører børn og vi vil indføre en akutfunktion så børns vilkårs rådgivere kan hjælpe børn med at komme i kontakt med kommunen i de tilfælde hvor et barn eller en ung har brug for hjælp uden for kommunens åbningstid derudover opretter vi en hjemmeside som fortæller børn om børnetelefonen og om mulighederne for at få hjælp via børnetelefonen hjemmesiden vil også fortælle børn om deres rettigheder og linke til relevante myndigheder

deres hjemmesider jeg mener at vi med dette nye initiativ styrker indsatsen over for børn og unge væsentligt da vi med initiativet sikrer alle børn en samlet indgang til at få hjælp og til at få viden om deres rettigheder og deres

og vi sikrer at børn nemt kan komme i kontakt med den rigtige

komiteen bekymring for at mange børn og unge ikke kender deres rettigheder det er selvfølgelig helt essentielt at børn og unge kender deres rettigheder og kender børnekonventionen

og vi kan ikke tillade at det sker i et samfund som vores derfor er det afgørende

børn og unge kender til deres rettigheder og til deres muligheder for at få hjælp hvis de udsættes for vold

en kampagne som vil sætte fokus på vold mod børn kampagnen vil først og fremmest rette sig mod børn og unge og dermed være med til at sikre at børn kender deres rettigheder til et liv uden vold det har siden to tusind og

høj prioritet for regeringen at styrke børns rettigheder og vi har løbende haft fokus på at forbedre indsatsen over for udsatte børn og unge både anbringelsesreformen og nu senest barnets reform er nogle gode eksempler på dette senest har vi med barnets reform sat barnets bedste i centrum og vi har sikret en markant styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge reformen styrker på mange områder børns og unges rettigheder blandt andet ved at nedsætte aldersgrænsen for hvornår et barn kan klage over en afgørelse det er nemlig vigtigt at barnets stemme i sådanne sager

med barnets reform givet mulighed for samtidig har vi med reformen udvidet ankestyrelsens egendriftkompetence hvilket betyder at ankestyrelsen nu vil gå ind i flere sager hvor et barn eller en ung ikke har fået den tilstrækkelige hjælp eller støtte af kommunen i den forbindelse er det væsentligt at vi følger med i de omlægninger der i øjeblikket sker i forhold til indsatsen over for udsatte børn

nedsat et ekspertudvalg som blandt andet skal drøfte hvordan vi understøtter den udvikling der er i gang

vi i højere grad tænker i forebyggelse og familierettede indsatser så barnet kan blive i nærmiljøet det er også en intention med barnets reform at anbringelsesstedet skal kunne tilbyde nære og stabile voksenrelationer når det er nødvendigt at anbringe et barn det vil en plejefamilie ofte kunne tilbyde

at antallet af institutionsanbringelser i danmark er for højt

der er taget adskillige initiativer til at sikre at børn der har været udsat for overgreb

og regeringen offentliggør snart en national strategi til bekæmpelse af seksuelle overgreb samlet set er der således tale om meget væsentlige reformer og tiltag som jeg synes at vi kan være stolte af

det betyder dog ikke at vi bare skal læne os tilbage og sidde passivt hen indtil danmark igen skal afrapportere til fn i to tusind og seksten regeringen vil fortsat arbejde for at danske børn og unge har gode vilkår og dermed understøtte deres muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer

ministeren ikke brugte bare lidt af sin taletid

at komme ind på nogle af de største kritikpunkter i afrapporteringen fra fn’s børnekomité eksempelvis

man har sænket den kriminelle lavalder i danmark at der er for mange børn der vokser op i

forholdene for nogle

børnekomité både udtrykte ris og ros heldigvis i fn rapporten

forældreansvarsloven som positive fremskridt det er jo

hvor det gælder at de er vedtaget med meget meget brede flertal her i folketinget

at få bekræftet at store gennemgribende reformer på børneområdet giver genlyd ikke alene i børnenes liv men også i fn

skal et af de vigtige principper som er slået fast her i folketinget om barnets ret til begge forældre fortsat gøres gældende men desværre er lovgivningen i danmark jo ikke god nok på alle områder børn mangler ordentlige råd og vejledning når det

klageadgang ved omsorgssvigt

side om side med voksne indsatte i vores fængsler der er stadig væk udsættes for vold som ministeren også var inde på

alt alt for mange børn der vokser op i fattigdom i oppositionen har vi derfor læst børnekomiteens anbefalinger med stor interesse og vi håber på at vi her i folketinget vil imødekomme den kritik der også er indeholdt i anbefalingerne

i dag ikke kun for at debattere men også for at få konkrete initiativer på bordet

i vores øjne ikke modsvarer de udfordringer vi står over for først og fremmest er der den stigende fattigdom blandt børn og deres familier vi ved at fattigdom stigmatiserer og marginaliserer fattigdommen rammer især børnene hårdt både i forhold til deres sociale liv og ved tab af de muligheder som andre børn har fattigdommen er steget voldsomt siden vko tiltrådte i to tusind og et mere end halvtredstusind børn lever

skal de finde vej i en sand labyrint af forskellige instanser der er ankestyrelsen der er de sociale nævn

der er folketingets ombudsmand for nu at nævne nogle af

tror vi der kender til så mange instanser og

så mange myndigheder og det vil i vores øjne være både nyttigt og klogt

få lavet én samlet indgang som alle børn

i vores øjne er dybt problematisk at børn sammenlignes med voksne når det gælder kriminalitet

altså også nu en risiko for at børn anbringes i fængselssystemet sammen med voksne hertil kommer problemer med isolationsfængsling og lange varetægtsfængslinger også af meget meget unge mennesker

vilkår i asylcentrene og børn der udsættes for vold

der er de økonomiske forudsætninger eller skal jeg sige mangel på samme for anbringelsesområdet og der er til stadighed en manglende opmærksomhed omkring børnekommissionen i det hele taget

om de omfattende besparelser overalt i landets kommuner der er tale om store nedskæringer nedskæringer der rammer den almindelige hverdag i vuggestuerne børnehaverne og skolerne og dermed meget store børnegrupper

også tale om store besparelser der især rammer børn der er anbragt uden for hjemmet og børn med særlige behov besparelser som kan have fatale konsekvenser for det enkelte barn

og muligheder langt de fleste danske børn har det godt de trives og de har både forældre og et samfund der passer på dem men så heldige er de

for dårlige opvækstbetingelser de børn fortjener hver og en at blive set og de fortjener

som samfund og derfor er det i vores øjne nødvendigt ikke alene at debattere forholdene men også at igangsætte konkrete initiativer

vi vil gerne i oppositionen sætte os i spidsen for en meget mere ambitiøs børneplan som både handler om at få hævet den kriminelle lavalder og få sikret ordentlige livsbetingelser for alle vores børn det er derfor vi har rejst forespørgselsdebatten og jeg skal på vegne af oppositionen foreslå følgende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

det som vi altid hører fra socialdemokraterne en

at man ikke får finansieret udgifterne så

hvordan vil socialdemokraterne

situation lige nu at der er skabt et meget stort underskud på statens finanser vi har et eksisterende politisk flertal der ønsker at dække det hul blandt andet ved at

ude i kommunerne ved den anmeldte nulvækst jeg er ikke et sekund i tvivl om hvem det er der rammes hårdest af den nulvækst der ruller ind over kommunerne vi hører jo om normeringer på børneområdet som jeg faktisk ikke synes vi kan være bekendt vi hører om store besparelser både på anbringelsesområdet og

børn med særlige behov derfor er noget af det mest afgørende vi lægger til grund for vores økonomiske plan

et uændret serviceniveau i kommunerne

der ikke skal spares på børneområdet det er korrekt at vi tilvejebringer midlerne til at sikre et uændret serviceniveau i kommunerne ved at bede alle danskere ikke kun dem der har børn men alle der er i den erhvervsdygtige alder om at arbejde lidt mere i stedet for eksempelvis at lade børnene i børnehaverne betale for en økonomisk krise

besparelser på de nære velfærdsområder

besparelser som forældre oplever

besparelser og det må være fordi kommunerne ikke kan styre økonomien for de har jo

venstre i dag fremfører om at den eneste grund til

at landets kommunalpolitikere ikke kan finde ud af styre økonomien

folk et kursus mit indtryk er at vores kommunalpolitikere uanset politisk farve er meget meget dygtige politikere der har styr på økonomien men som også

under nogle meget svære betingelser jeg tror ikke der er ret mange kommunalpolitikere i danmark der synes det er sjovt at indføre lukkedage jeg tror ikke der er ret mange der synes det er sjovt at skære ned på hverken specialundervisningen eller på anbringelsesområdet eller for den sags skyld at indføre normeringer der er så ringe at vi faktisk

jeg tror sådan set at de besparelser der ruller ind over landet lige nu ikke mindst på børneområdet skyldes én ting nemlig en fejlslagen økonomisk politik

sige noget til allerførst vil jeg gerne sige noget til ordførerens snak om at børn i danmark har dårlige opvækstvilkår jeg tror vi er enige om at vi rigtig gerne vil gøre noget for de udsatte børn

ordføreren til at bekræfte at barnets reform

at den her lov betyder noget og at der sker noget så det punkt har vi taget fat i det andet jeg også gerne have ordføreren til at bekræfte er at jeg er med på at fns børnekomite har snakket om den her ene instans og jeg kan jo høre i

vedtagelse fra ordføreren at man gerne

at vi jo netop lige nu har vedtaget den ene indgang

for at kunne navigere trods dårlige opvækstbetingelser det er omvendt

synes jeg lige så klart at barnets reform ingenlunde kan stå alene

et meget bredt flertal her i folketinget at de økonomiske konditioner

på anbringelsesområdet på mange måder arbejder imod intentionerne i barnets reform vi kan jo se at antallet af børn der anbringes uden for hjemmet falder drastisk både igennem et kalenderår

af anbragte børn var et resultat af en stærkere og mere forebyggende indsats

jo grund til at glæde sig det tror jeg desværre ikke er tilfældet jeg tror at det der

lige nu er at børnene hjemtages på et både ufagligt og

barnets reform er et skridt i den rigtige retning men barnets reform kan ikke løse nogle af de grundlæggende problemer der er blandt andet som følge af kommunalreformen så skal jeg måske lige til sidst sige

én indgang for børnene jeg forstår at der er et politisk flertal der ved en lukket aftale i et ministerium har tilført nogle flere penge til børns vilkår

vedtagelse som blev læst op at det man gerne ville fra ordførerens side var at hæve den kriminelle lavalder ordføreren brugte også meget tid i sin tale på at snakke om bekymring og bekymring er jo

rigtig meget rundt om i kommunerne og alle steder

tager sig af børn er det bekymringsbørn er det truede børn er det risikobørn og hvad det for nogle ord vi bruger jeg vil bare gerne have at ordføreren bekræfter at siden vedtagelsen

østjylland har jeg hørt at kriminaliteten

det er korrekt og heldigvis at kriminaliteten blandt børn og unge i danmark er

i nyere tid og mens der har været lavet

en del af det fald skyldes at politireformen nu er fuldt implementeret og at der er tale om mindre

den udvikling vi har set gennem de senere år er jo at den store andel af børn og unge er meget lovlydige mens der er en lille del af vores især

som begår endog meget farlig kriminalitet jeg tror desværre ikke man kan påvise nogen sammenhæng mellem lavalder og kriminalitet andet end den vi måske kommer til at se på et tidspunkt nemlig at hvis man fængsler børn sammen med voksne

når en del af arbejdsmarkedet skal til at arbejde mere hvad sker

vil komme hjem og blive arbejdsløse og netop

grund for forespørgslen nemlig fns børnekomités afrapportering til den danske regering

har svært ved at forholde sig til eller det bare skyldes en

ikke kunne sige noget om når det handler om de tolv minutter

slå fast her som så mange andre steder at forudsætningen for

i danmark og derfor kan man se en fair løsning som en firetrinsraket det vil sige at

gang i hjulene vi skaber mere beskæftigelse og får ledigheden til at falde

sikrer vi et bedre indtægtsniveau eller sagt med andre ord vi hæver skatten på en række udvalgte områder

igangsætter vi reformer af den offentlige sektor så vi er sikre på at vi bruger danskernes skattekroner på en ordentlig måde

danskerne om at arbejde mere og når vi beder danskerne om at arbejde mere er

man går ind og gør børnetelefonen til det her sted

vi forventer at vi hvis vi får muligheden for

at første skridt er at sikre flere i beskæftigelse og en bekæmpelse af ledigheden

bede danskerne om at arbejde mere for at løse et holdbarhedsproblem som andre ønsker

ved at afskaffe efterlønnen så er der spørgsmålet om børnetelefonen og der skal

for en god ordens skyld sige at vi ikke har været indbudt

drøftelser eller forhandlinger om et udvidet mandat

børns vilkår eller børnetelefonen det kan jo egentlig undre

dansk folkepartis side vælger at lave det med det mindst

tænkelige flertal i stedet for som vi fristes jeg næsten til at sige på dele af socialområdet

indkalde til brede drøftelser når det så er sagt

gerne sige at en udvidelse af børnetelefonen altid vil være noget vi vil støtte

når det handler om børn og unge

at det var bedre at få etableret et børneombud det er jo en vision som vi deler med alle børneorganisationerne i danmark herunder børns vilkår som i dag er dem der er ansvarlige

skatte og de største bekymringer børnene er vores fremtid men børn er kun børn

med at vokse op at vi guider dem trygt igennem barndommen så de kan blive voksne mennesker uden ar på livet uden byrder som vi voksne har

eller pålagt dem derfor er familien også rammen for børnene det er hos familien børn ofte finder deres støtte deres forbilleder og afprøver deres grænser men det er desværre ikke alle børn som vokser op i en tryg familie og med en god skolegang

derfor er det vigtigt at vi hjælper børn hvor familien ikke kan

derfor har regeringen iværksat en række initiativer venstre har været med til at lave en anbringelsesreform en forældreansvarslov barnets reform

barnets reform har i centrum anbringelse skal ske ud fra hvad der er godt for barnet og

høres når det vurderes hvad der er bedst for barnet samvær skal ske ud fra hvad der er godt for barnet

ligeledes har vi med barnets reform ønsket at nedbringe institutionsanbringelser

en masse andre gode initiativer

så børnene ved hvor de kan henvende sig

herfra bliver børnene guidet videre i systemet

vi ved at firs procent af alle børn fra tredje ti klasse kender børnetelefonen derfor er det naturligt at bygge videre på denne institution

et computersystem der skal sikre at færre fejl sker i sagsbehandlingen af udsatte børn det er et problem at kommunerne laver for mange fejl i sagsbehandlingen derfor er det rigtig positivt at regeringen

jeg mener har bidraget positivt til at sikre børns vilkår

også gjort rigtig meget for at sikre børns rettigheder og børns vilkår vi skal naturligvis hele tiden være klar

og generelt er de positive over for udviklingen de roser blandt andet barnets reform men de kommer naturligt også med en række kritikpunkter det er jo deres opgave et af kritikpunkterne er danmark ikke har inkorporeret fns børnekonvention danmark ratificerede fns børnekonvention i nitten en og halvfems baggrunden for at danmark

et udvalgsarbejde det udvalg der skulle se på om børnekonventionen skulle inkorporeres blev nedsat af den daværende sr regering i nitten ni og halvfems udvalget konkluderede at børnekonventionen ikke egnede sig til at blive inkorporeret i dansk lovgivning dette er vi naturligvis lydhøre over for jeg mener ikke at man kategorisk kan konkludere at

med en letforståelig indgang for børnene ikke

vi er for eksempel enige med børnerådet om at det er fornuftigt at se på om klagevejen er uigennemskuelig for børnene derfor har vi netop udvidet børnetelefonen og ankestyrelsen er gået i gang med at udarbejde en særlig hjemmeside for børn som skal være i et sprog der appellerer bedre til børn venstre vil også fremover være meget optaget af børns vilkår og børns rettigheder på vegne af venstre dansk folkeparti de konservative og liberal alliance skal jeg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

med barnet i centrum herudover har regeringen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

vigtigt for regeringen at sikre en række tiltag som beskyttede børnene bedst muligt jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre ordførerens umiddelbare kommentarer i forhold til hvordan det hænger sammen med at man putter

opvækst eller i deres familie der gør at de ikke kommer ud uden ar på livet man kan sige

vi har observeret at der har været en tendens til

har skubbet lillebror foran sig i kriminaliteten at det er lillebror der er skubbet til at gøre de kriminelle handlinger fordi

kunne straffes og så på den måde bliver lillebror lige pludselig hevet ind i kriminaliteten

at man på den måde sikrer at det ikke er sådan at man kan skubbe den lille foran

er jo ikke meningen at man skal gøre dem kriminelle

fjorten årig kan ende med en dom

straffeattest og man bliver kriminel

det ikke

interesseret i at hjælpe de her unge så ved man jo godt at

lavalder det der er det interessante er

vi undgå at barnet begår den kriminelle handling det synes jeg kunne være rigtig interessant

vi prøver at sætte ind med nogle tidlige tiltag så vi undgår at de nogen sinde begår den kriminelle

også være en konsekvens der passer til alderen

og mindreårige på samme måde som man straffer voksne

fjernede man også strafreduktionen det er jo noget der har været påtalt

man må forvente at voksne er bedre til at overskue konsekvenserne af deres handlinger end børn er

er en samlet pakke at man altså kigger på det hele

for at sikre at det her skal fungere vi laver masser af ting vi laver

får nogle andre ting at tage sig til end

masser af forskellige tiltag som vi gør for at

og begynde at diskutere livsvarige domme til børn

den strafreduktion der tidligere har været gældende for unge i straffelovgivningen

jo fordi vi udmærket godt ved at en ung dreng på fjorten år ikke er voksen

så må jeg bare til sidst

forslag til vedtagelse som ordføreren læste op var der stort set ikke noget som helst fremadrettet man

her fokuserer vi på at der er én indgang for børnene

og så er det jo kun naturligt at bygge oven på børnetelefonen som firs procent af alle børn

der er rigtig rigtig mange gode tiltag så jeg synes vi gør rigtig meget for

så jeg synes vi gør rigtig rigtig mange gode ting her

på vej men dermed har vi jo samtidig børnetelefonen hvor børnene kan blive guidet videre og det vil sige

ankestyrelsen eller hvem de skal henvende sig til derfor er det rigtig godt at bygge videre på børnetelefonen som firs procent af alle

har fortrudt at man stemte for et lovforslag som fjernede den mulighed jeg kan godt huske dengang

virkelig fik vist hvor meget man kan mishandle børn og unge og derved medvirke til skabe kriminalitet men skal

barnets reform der tager fat om børnene rigtig tidligt og som hjælper børnene

er kun børn og de har brug for os voksne til at hjælpe sig det er derfor vi skal bygge samfundet op til at hjælpe dem mest muligt og det synes jeg

noget for det skal nok komme engang men synes fru louise schack elholm i grunden ikke

samme måde som man straffer voksne

nedsætter den kriminelle lavalder samtidig med at man fjerner muligheden for at give lavere straffe til børn og unge med henvisning til deres alder

man skal både være kontant og og sige at der skal

være konsekvenser hvis man bryder lovene

skal også bakke op om børnene så de ikke kommer i den situation hvor de ender med at gøre det fordi de

har kigget på at børn skal være en del af deres egen sag der er ingen tvivl om at

kommunerne vil man se barnets reform som et meget meget stort plus i forhold til den måde

her sager hvor børnene har problemer også i forhold til deres familier så barnets reform er et plus og det gav ordføreren jo også udtryk for at barnets reform var i positiv retning

indgang der er afsat fem million kroner i to tusind og tolv og årene fremover netop for at børnene skal have ét sted hvor de kan henvende sig ét sted

fat i nogle voksne hvis de har dem i deres nærmiljø der bliver også åbnet op for at børnetelefonen nu får lang åbningstid

elleve til tre og tyve og også i weekenderne det er noget som jeg og

vil gøre at børnene har den her mulighed for at få kontakt med voksne når de har

på institut for menneskerettigheder og det de skrev de skriver at selv om danmark ligger flot når det handler om at fremme danske

er der stadig plads til forbedringer altså danmark ligger meget flot siger man trods alt på institut for menneskerettigheder

ikke forslagsstillerne mener at danmark ligefrem er et uland i forhold til hvordan vi behandler børn og unge i danmark

god konference hernede i fællessalen

også ankestyrelsen var repræsenteret dem som deltog der fik jo at vide netop er ankestyrelsen kan ankestyrelsen kan jo netop det som man ønsker

ikke får udvandet udtrykket ombudsmand det skal være sådan

bliver der lyttet hvis det ender med at vi lige pludselig har otte eller ti forskellige ombudsmænd så

en bemærkning fra ombudsmanden og det ville være utrolig kedeligt hvis vi fik udvandet det begreb der hedder ombudsmand

så bliver der også sagt en del om

kriminelle lavalder og den katastrofe det har været at nedsætte den med

jeg faktisk i mit tidligere liv inden jeg kom herind i folketinget har arbejdet

så klappede fælden

sætte tidligt ind så de ikke får den her opfattelse af at de kan lave deres egne regler for det er det de gør de færdes i et miljø som de egentlig et eller andet sted godt ved og derfor laver

i fængsel for at stjæle en cykel

er på tanken eller andre steder det er dem

når man kommer ind i et retssystem har man jo også mulighed for at få prøvet sin sag

også være rigtig traumatiserende for et barn at blive tvangsfjernet fra hjemmet

er nogle tilfældige sagsbehandlere der har truffet en afgørelse om at det

så fjerner man barnet fra hjemmet og meget traumatiserende for et barn når man kommer ind i retssystemet

lære at nu falder hammeren

at sænkelsen af den kriminelle lavalder har betydning i forhold til

ordføreren kan konkludere og sige at det er en rigtig god idé er det ene spørgsmål det andet er at ordføreren

rigtig grov kriminalitet

børn kommer også fra enormt udsatte hjem

at have nogle forældre der er ligeglade med en og det kommer ikke an på om man tjener mange penge eller

økonomien der styrer om børn kan have et godt liv passer simpelt hen ikke

den præmis det er ikke i orden men jeg er enig

det er rigtigt at mange af de her børn og unge som kommer ud i kriminalitet har haft en svær barndom netop derfor har vi også sat massivt ind

barnets reform netop for at komme ind og forebygge

når vi kigger på det og det ved spørgeren også

hvert fald masser af rapporter der viser derfor har vi jo netop sat masser af ressourcer af

er stadig væk nogle der ikke når at få den hjælp de skal have i de tidlige år

beskytte det samfund der er omkring de børn og unge

men mange andre elementer er jo også at der er en

gå ind og hjælpe de her børn på andre måder men jeg har jo bare ikke indtil videre

at

de børn og støtte til deres forældre

hvis man kommer fra et akademisk hjem

chancen for at man bliver kriminel meget lille hvis man kommer fra en lo familie altså hvor

er chancen for at blive kriminel meget stor det var det ordføreren sagde deraf

det måtte være noget i forhold til pengene eller andet men vi har det faktisk sådan i dansk folkeparti at vi

man er dårlige forældre fordi man ikke har en akademisk uddannelse sådan som ordføreren udlagde det

der var ikke mange der kom ud i kriminalitet hvis de kom fra et akademisk hjem

for deres børn og en ganske almindelig lo medarbejder ude i samfundet kan være en ganske udmærket forælder

at de fleste forældre det omkringliggende samfund

christensen sagde som

over det var at herre rené christensen beskrev det som om

har mulighed for at lade det få konsekvenser for børn

for at følge op med nogle sociale initiativer så længe

signaler til nogle unge og jeg er meget enig med ordføreren i at de unge vi

som kommer ud på den her kriminelle løbebane som jeg også det vi taler om her jo ikke

at stjæle en cykel eller andet det er også forkert

det man kommer i fængsel for i danmark når man kommer op

at få en fængselsstraf i danmark

voksen eller i det her tilfælde kan man være fjorten år gammel har man lavet en kriminel handling som er

har foretaget sig så jeg er enig i at der

være at de konkret har fået noget hjælp men det er næppe en rigtig beskrivelse af deres liv at har fået mere end andre

herre rené christensens bedste argument for at hæve den kriminelle lavalder

muligheden for at reducere straffen for børn og unge

meget modbydeligt og bestialsk mord men som også når man gik ned i sagen afslørede et

blanding af anekdoter og enkeltsager der fører til at man

deres forældre det vil sige at der bliver sat massivt ind

så er der nogle få uheldige elementer som når derud

bliver til skade for det omkringliggende samfund det jeg siger

hvor mange skal der være af dem det kan jo være spørgsmålet

mange skal hele tiden betale prisen for at den enkelte

omgivelser der måtte være omkring børnene at man

at kalde dem det det er måske fordi jeg er af den opfattelse at hvis et barn

men jeg mener at vi voksne har et enormt ansvar for

ret meget

i den mere alvorlige ende nu kan

jeg har også forstået på dansk folkeparti ved tidligere lejligheder at man gerne

en primær interesse nemlig at beskytte børn og det gør man

slet ikke var til stede det er fuldstændig korrekt forstået vi mener simpelt hen at det sender nogle ganske forkerte signaler

er det så man gerne vil vil dansk folkeparti så gerne sætte børn i fængsel nej

det dansk folkeparti gerne vil dansk folkeparti vil gerne lave forebyggelse som jeg er helt

hvor der bliver afsat endog store midler

voldsom kriminalitet fra den ene dag til den anden der er altid en historie som ligger bag og derfor er det utrolig vigtigt

udvikle det konstant og det gør dansk folkeparti også vi så jo gerne at der ikke var nogen kriminel

så man ikke sendte det her signal på et eller andet tidspunkt slår det hårdere end

kriminalitet hvis man er under fjorten år end hvis man er over fjorten år det er sådan det bliver opfattet der så vi hellere at man sagde

skal det ikke være der dømmer man eller kommer med tiltag eller hjælper man bruge det udtryk man vil i forhold til hvor den unge er henne også i forhold til hvad den unge er klar over der kan være meget forskel

have en seksuel omgang med andre mennesker når man er femten år

alkohol og hvornår man må købe cigaretter

at overskue konsekvenserne af deres handlinger på samme måde som voksne

kunne det ikke være at logikken bag

en sammen med nøjagtig de andre forhold nemlig

for vores mulighed som samfund for at passe på

ligger det jo implicit i lovgivningen at vi forventer det samme af børn som

aldrig nogen sinde gjort i danmark eksempelvis må børn heller ikke arbejde på samme måde som voksne kan fordi vi

ordføreren siger til sidst men måske med nogle andre krøller på

vi siger er at den kriminelle lavalder

instrument som billede på hvornår noget er kriminelt og hvornår noget

ordføreren er meget inde i hvordan børn kan være på forskellige udviklingstrin og andet og der er nogle børn som udmærket godt ved hvad der er rigtigt og forkert der er også nogle børn som kan være højt oppe i alderen som ikke har en fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert derfor mener vi i dansk folkeparti at udtrykket den kriminelle

burde være til stede der burde man have mulighed for at straffe og hjælpe ud fra det enkelte enkelte barn eller

har omsorgsfulde forældre eller voksne omkring sig de er sunde og raske og udsigterne til et voksenliv uden problemer

ret store så

de er alene de er triste syge og fattige de har hverken forældre

hvis forældre ikke har råd til at købe lægeordineret medicin

fordi de vokser op i fattigdom som er skabt af

lovgivning produceret fattige det er børn som kommer i klemme når regeringen tager familiernes brød fra dem

børn der mister venner og omgangskreds når familien mister sin bolig

når de bliver udsat for seksuelt misbrug og ingen griber

ensomme når deres anbringelse ophører og ensomme når ingen vil hjælpe

desværre har regeringen hverken valgt at prioritere den optimale psykiatriske behandling eller støtte til forældrene til de sindslidende børn

efterværn når den unges anbringelse ophører derfor er udsigterne til et rimeligt voksenliv

vi ved at mange af de børn ender med ikke at få nogen uddannelse eller job og vi ved at mange af disse børn

afrapporteringen fra fn’s børnekomité også

den bekymring deler fn’s børnekomité med os en ny regering vil hæve den kriminelle lavalder ligesom den nye regering også vil sikre bedre klagemuligheder en stærk talsmand for børnene og afskaffe fattigdomsydelserne

der i dag bliver udsat for diskrimination

muligheder for modersmålsundervisning det er utrolig vigtigt at vi inkluderer disse børn frem for at ekskludere dem som regeringen har gjort de sidste ti år de børn har brug for at vide at de er en del af danmark

er en del af dem

at som tager børns rettigheder alvorligt

til at lave yderligere forringelser det skal være barnets tarv og ikke økonomien i kommunerne der skal afgøre om voldsramte eller seksuelt misbrugte børn skal have hjælp derfor mener vi i

ministeren sagde at enhver

de fleste mennesker kan godt lide at få ros kritik opfattes af nogle som noget negativt men kritik kan sagtens være noget positivt og kan bruges fremadrettet fns børnekomité har givet både ros og kritik blandt andet siger komiteen at de kan være bekymret for at vi anbringer så mange børn

folketingssalen synes nærmest vi anbringer for for

for mig er det ikke så vigtigt hvor mange børn vi anbringer men at de børn der skal anbringes også bliver anbragt til gengæld synes jeg det er rigtig rigtig positivt at se at mange kommuner

nye måder at anskue det her meget meget følsomme emne på således at man måske kan gøre en ekstra indsats så

ikke behøver at blive anbragt noget andet som fns børnekomité

er en børneombudsmand som de peger på som den ene instans på det her område har vi allerede handlet

børnetelefonen via børns vilkår vi har nu skabt den ene

som gør at børn får en håndholdt indsats og kan blive guidet igennem vores system

der det manglende kendskab

børnekonvention og børns rettigheder ja det er væsentligt at vi gør noget ved det

og især var der ros for barnets reform en ros der glæder mig rigtig meget fordi barnets reform netop er med til

sætte fokus på den tidlige indsats den hurtige indsats

hørt at ministeren her i løbet af foråret vil holde et

alle organisationerne og ministeriet

baggrund i de anbefalinger der er kommet fra fns komité jo konstruktiv kritik er brugbar og derfor bliver arbejdet med og for at sikre alle børn en tryg og en god opvækst til stadighed et indsatsområde fns børnekomité vender tilbage i to tusind og seksten for igen at sende os til eksamen i børns vilkår og rettigheder og selvfølgelig skal vi lytte til kritik men uanset hvor mange gode tiltag vi søsætter tror jeg altid vil være områder som vi lige kan gøre lidt bedre eller styrke lidt mere når det gælder børns vilkår

og en snarlig kampagne for at gøre børn bekendt med konventionen senere følger så ministerens fællesmøde og der må vi jo så se om der kan komme nogle fælles tiltag til nye ideer

er det et område som altid skal have vores bevågenhed og fokus og jeg hilser altid konstruktiv kritik

forstået på den måde at når hun ligesom lagde op til at

både ros og ris

rigtig godt udgangspunkt for at gennemføre nogle forbedringer

som jeg husker det og det er mange år siden så

sådan at når man ved en eksamen får ris

jo med henblik på at den kritik skal føre til at man gør det bedre næste gang

fornuftigt udgangspunkt for at indgå i diskussionen og derfor er det jo også lidt skuffende at der alligevel var så få ting af det som fn har rejst kritik af som havde sat sig spor i regeringens politik og i ministerens udspil til hvilke initiativer der skulle tages for det hjælper jo ikke meget at man erkender at man godt kan blive udsat for kritik hvis det ikke gør noget indtryk eller

fører til noget i praksis der er to ting som jeg synes det er værd at fokusere på i kritikken for jeg synes faktisk at det er to meget alvorlige problemstillinger det første er diskussionen om den kriminelle

har arbejdet på at hæve den kriminelle

at det ikke skulle have konsekvenser hvis børn begik kriminalitet men at de konsekvenser netop skulle tilpasses barnets alder og modenhed og selvfølgelig indeholde et stort element af social støtte og hjælp men givetvis

i nogle tilfælde indebære at barnet blev udsat for det som barnet opfattede som ubehageligheder

tror at de fleste børn og unge der har stiftet bekendtskab med de sociale systemer i forbindelse med at de har været ude i problemer eller kriminalitet muligvis med undtagelse af dem der

møde herre rené christensen har oplevet at det indimellem har givet nogle ubehagelige indgreb i deres frihed

de ting i forhold til hinanden det er imidlertid noget helt helt andet end at ende der hvor

og burde være uacceptabelt for ethvert parti der sidder her i

man omtalte det vistnok som en rabat som børn og unge fik ved

selvfølgelig ikke skal straffe børn og unge på samme måde som man straffer voksne

bare underligt at man så har gjort

og det har fyldt rigtig meget i debatten og det er måske en lille smule

andet problem som er større fordi det rammer en lang række børn og unge som på trods af ret umulige vilkår jo faktisk undgår

undgår det og det er jo den lange række af børn som faktisk vokser op i fattigdom danmark

man har indtaget det synspunkt at den mest effektive måde at øge beskæftigelsen i danmark på er ved at reducere de sociale ydelser derfor har man indført en række fattigdomsydelser som gør at det er fuldstændig umuligt at opretholde et almindeligt dansk familieliv på de ydelser

undskyldningen for det har været at det ville føre til øget beskæftigelse vi kender alle sammen historien om den der forbedring der var sket i beskæftigelsen der ikke var statistisk signifikant som det så smukt hed det betød at den ikke eksisterede men man ville jo have ønsket at den eksisterede så man har straffet familier og ikke mindst børn med dårlige økonomiske vilkår uden at få den effekt man ønskede

særligt lave ydelser ja man

købet op på reglerne og man har sådan set sendt en ikke ubetydelig del af de danske arbejdsløse ud på en glidebane i retning af at de kan ende på ikke kontanthjælp

endnu flere børnefamilier hvor børnene vokser op i fattigdom og det synes jeg

set er et fantastisk stort problem fordi det ikke

op i fattigdom jo ikke giver et godt udgangspunkt for at blive en del af samfundet og opleve sig selv som en person som er værdsat derfor ligger der jo ekstremt mange sociale problemer og udfordringer i fremtiden

jo trods alt godt at kunne konstatere at

at vi skal have afviklet i hvert fald de værste af de fattigdomsydelser der findes det lover

er kommet fra fn komiteen komiteen med en række anbefalinger til hvordan vi kunne gøre det bedre i forhold til udsatte børn og unge og i det hele taget på børneområdet som jeg fremførte i min

har sat en række initiativer i gang som

skal gå ind at forbedre forholdene for udsatte børn og unge en af de ting jeg hæfter mig meget ved fra fn’s børnekomité og som jeg synes er

er deres kommentarer i forhold til anbringelsesområdet et område

at vi anbringer for mange børn uden for hjemmet de går også ind og siger at de synes at vi anbringer for mange børn på institution

hæfter sig ved barnets reform som netop har fokus på den tidligere indsats på den forebyggende indsats og på at vi prøver at arbejde for at barnet kommer til at blive anbragt i en plejefamilie hvor det kan lade sig gøre det er et område hvor der sker mange ting i øjeblikket der sker mange omlægninger rundtomkring i de enkelte kommuner hvor man fjerner fokus fra

komme for sent på banen til at komme ind med en forebyggende og en tidlig indsats det er et arbejde er ekstremt vigtigt og som jeg har sat et ekspertudvalg til at

af de gode erfaringer og så vi kan bringe de gode erfaringer rundt til alle kommuner så børn og unge der har behov for hjælp tidligt også får det med baggrund i

der stadig væk sker nogle fejl

stadig væk er forbedringer at hente i forhold til hvordan man kører de her sager ude i de enkelte kommuner det kigger vi nøje efter men jeg regner også med at vi når vi

sagsbehandlingssystem vores it system på banen dubu

at kommunerne bliver langt bedre til at inddrage børn

i de kommuner hvor man generelt inddrager børn i deres sager

rigtig gode resultater ud af det vi er også kommet ind på vold

hvor børnekomiteen også opfordrer os til at vi sætter ind med et øget fokus på det her område

af organisationerne og en af de ting der er virkelig vigtigt er

arbejde med en ændret holdning på det her område

kan vi på ingen måde som samfund acceptere og der skal vi selvfølgelig også fjerne berøringsangsten hvis man er bekymret

tror at der er nogle børn der bliver udsat

barnets reform netop har sat fokus på den skærpede underretningspligt

gang i den her kampagne som er vigtig i forhold til at fortælle børn om deres rettigheder vigtig for at få sat yderligere fokus på at der skal ske en holdningsændring i forhold til

som sagt kommer der også en national strategi fra justitsministeriet her sidst på måneden

komiteen også kommer ind på som jeg synes er ret interessant og som også er i gang i øjeblikket i danmark er hele inklusionsdebatten både på socialområdet

på undervisningsområdet hvor komiteen hæfter sig ved at vi skal have meget mere fokus på inklusioner vi skal være langt bedre til at

det er også et arbejde som er i gang

virkelig har sat fokus på det her område for ikke nok med at

kan også se at det ikke altid er

er værd at dykke endnu længere ned i og se hvordan man kan arbejde videre med

er også baggrunden for at vi med baggrund i

de relevante ministerier her i maj måned så vi

kan få en yderligere drøftelse af hvad vi kan gøre for at arbejde videre med en lang række

komiteen er kommet med og hvor der virkelig er noget at hente i forhold til at

afstemning om de

fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted torsdag

klokken tretten jeg henviser til den dagsorden